ekstra godt og vel ethundrede og tyvetusind borgere der optrådte i befolkningsfremskrivningen fra september to tusind og femten og er ministeren dermed enig i at den reelle udgift og det reelle antal nye borgere i danmark er betydelig højere end de ethundredetusind personer eller seks

hvor mange flygtninge og familiesammenførte som antages at få opholdstilladelse i årene fra to tusind og femten til to tusind og tyve baseret på de forudsætninger om flygtningetilstrømningen der ligger i finansloven jeg er dermed enig i at tallet på ethundredetusind ikke dækker hele befolkningsudviklingen i danmark frem til

og tyve det er der heller ikke nogen der har givet udtryk for det er klart at der på nuværende tidspunkt kun er tale om usikre prognoser og forudsætninger om flygtningetilstrømningen i år og i de kommende år virkeligheden kender vi jo selvsagt først når vi kommer til

og tyve i konvergensprogrammet forudsættes det at den samlede befolkning i danmark vil stige med op mod tohundrede og halvtredstusind personer i årene fra to tusind og femten til to tusind og tyve og med cirka tohundrede og titusind når man som spørgeren gør det ser

årene fra to tusind og seksten til to tusind og tyve af de tohundrede og halvtredstusind kan cirka ethundredetusind henføres til de opdaterede forudsætninger om merindvandringen af flygtninge og familiesammenførte i forhold til de tidligere prognoser merindvandringen af flygtninge og familiesammenførte forøger det såkaldte demografiske træk på de offentlige serviceydelser med cirka seks

på de offentlige serviceydelser stiger altså mere end dette tal det er vigtigt at understrege at det demografiske træk er en rent mekanisk beregning som generelt skal fortolkes varsomt der er ikke en automatisk sammenhæng med de faktiske udgifter navnlig for det kollektive offentlige forbrug for eksempel centraladministrationen domstolene forsvaret og så videre der er det ikke givet at en større befolkning vil medføre større udgifter det demografiske træk tager heller ikke højde for at der kan være effektiviseringsmuligheder og produktivitetsgevinster i det offentlige det demografiske træk indgår derfor som ét blandt mange input i grundlaget for udgiftspolitikken ikke desto mindre er det hævet over enhver tvivl at den stigende tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte

så siger ministeren at det ikke er givet at det vil føre til større udgifter men det afhænger vel i høj grad også af hvad det er for nogle mennesker der kommer

personer som lå i den oprindelige befolkningsfremskrivning altså den der viste at befolkningstallet i danmark ville stige til fem

på grund af familiesammenføring der florerer

januar i indeværende år to tusind og seksten kom der tal fra integrationsministeriet

asylanter ville være otte og fyrre milliard kroner frem mod to tusind og tyve men man må vel tage som udgangspunkt at de otte og fyrre milliard

tager højde for de ethundrede og tyvetusind ekstra

lagt frem så mener ministeren at det måske i virkeligheden er et højere beløb end de otte og fyrre milliard

lave en lineær fremskrivning på den offentlige sektor

som sådan den anden del

baserer sig på at en betragtelig del kommer i beskæftigelse

tager udgangspunkt i at i dag er tredive procent af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse efter tre års

ophold i danmark og der kan man sige at i det omfang det ikke lykkes jamen så bliver udfordringen større

flere vil komme i beskæftigelse men jeg skal jo være ærlig og sige

i fagbevægelsen betragter det

som en topprioritering at få flere af de her mennesker

bare kommer ud i nogle job som alligevel var der til en lavere løn

så skal man jo bare betale dagpenge eller kontanthjælp til en dansk lønmodtager som så ikke fik det pågældende job så ministeren må vel være enig i at

er der en barriere i den mindsteløn vi

enten kan man klare at tjene mindstelønnen eller også er man henvist til livet på offentlig forsørgelse og det er her jeg mener at den trepartsaftale der er lavet skaber den der trædesten der gør

de kan få konventionsstatus de kan få beskyttelsesstatus eller de kan få midlertidig beskyttelsesstatus og for alle tre typer

en midlertidig opholdstilladelse

her er det at regeringens målsætning er at så mange flygtninge som muligt skal i beskæftigelse

til at opholde sig her i landet

bør de efter vores opfattelse også bidrage til det danske samfund frem for at ligge skatteyderne til last samtidig har regeringen siden den trådte til gennemført en lang række initiativer der har til hensigt at mindske tilstrømningen af flygtninge og migranter vi har

indført integrationsydelsen vi har nedsat de kontante ydelser til asylansøgere begrænset varigheden af de midlertidige opholdstilladelser udskudt retten til familiesammenføring skærpet adgangen til permanent opholdstilladelse og vi har såmænd også her indført en midlertidig grænsekontrol så jeg mener vi har taget en lang række initiativer

et spil om ord fordi der i virkeligheden

synes jo gerne at regeringen i stedet for at have den målsætning om at så mange flygtninge som muligt skal i arbejde skal have en anden målsætning der hedder at så mange flygtninge som overhovedet muligt

som vi også fik belyst i et tidligere spørgsmål at det her koster enorme

mængder penge jeg jeg kan også konstatere at kl har regnet sig frem til at alene det at

boliger til alle de her mennesker

mellem fem og tres og fem og firs milliard kroner hvis man lægger det til de otte og fyrre milliard kr som integrationsministeren tilkendegav at det kostede

havde vi en hastebehandling her i folketinget om at stoppe

solcelleanlægsprojekt som var løbet løbsk som

der vel er noget større grund til at stoppe det her som er løbet løbsk

hundrede og tretten milliard kroner der synes jeg sådan set at der er behov for at regeringen og også finansministeren som jo sådan set er er regeringens kan man sige

blive ved spørgsmålet er så i virkeligheden

fra en ren økonomisk synsvinkel være bedre simpelt hen at sige til folk som kommer hertil

forvente at opnå permanent opholdstilladelse i danmark for ville det egentlig

er dem der opfylder konventionerne og har krav på beskyttelse men en hel del af det vi oplever i øjeblikket

migranter det er mennesker kommer og søger arbejde og som jo ikke opfylder

der er det klart at der er et et problem vi er nødt til at tackle nemlig hvordan

når de ikke er blevet godkendt

konservative theresa may indenrigsminister i

komme ud over det problem der hedder at man kan få konventionsbestemt ret til at blive i et land

er ministeren ikke enig i at hvis man rent faktisk sendte det signal man ikke kunne blive her i danmark så ville det faktisk have en gavnlig effekt på finanserne

at danmark ikke bare er et land man kommer op til jeg mener at vi er nødt til at holde fast i i det her synspunkt

at få kvalificeret arbejdskraft ind og vi har brug for at de mennesker der kommer her til landet bliver aktive skatteydere i stedet for at skulle leve et

det budskab der kommer fra den britiske regering om at man godt kan sætte

det er jo det der skal til hvis dansk økonomi skal rette sig vi kan jo ikke have en situation hvor det kun er hvad

der arbejder det er jo en kæmpe udgift for vores samfund og derfor synes jeg der er behov for at regeringen revurderer det her spørgsmål om hvorvidt

der kommer udenlandsk arbejdskraft og tager de

jobs og der kan man sige at det næste logiske skridt er at de mennesker

så det er jo en konfliktfyldt

ting vi har her men men vi må bare holde fast i at vi skal begrænse tilstrømningen til danmark når folk så er

så det bedre kan betale sig at arbejde vi gjorde det lettere at være dansker ved blandt andet at videreføre boligjobordningen nedsætte registreringsafgiften og fastfryse grundskylden i to tusind og seksten og vi sikrede et bedre grundlag for at drive virksomhed i danmark gennem en række afgifts og skattelettelser så grundlaget for vores velfærdssamfund velfærdssamfund styrkes alt i alt en balanceret aftale der afspejler regeringens to hovedprioriteringer styrket kernevelfærd og nedsættelse af skatter og afgifter for at det kan betale sig at arbejde

økonomiske udgangspunkt for finansloven for to tusind og seksten på baggrund af kasseeftersynet et råderum på nul kroner der var altså ikke tale om at regeringen med finansloven for to tusind og seksten har anvendt råderum til at finansiere nye initiativer det råderum der var blev prioriteret til at holde dansk økonomi

afstand af budgetlovens underskudsgrænse vi var altså nødt til at finansiere alle nye initiativer krone til krone

det afspejler at regeringen tør prioritere de offentlige udgifter og som jeg har sagt mange gange

mange spørgsmål her i salen er den offentlige sektor ikke støbt i beton og

selvfølgelig helt afgørende at vi kan flytte ressourcer

ligefrem kan sige at finansministeren svarede på det som er det skriftlige spørgsmål altså det det om ministeren er enig i skatteministerens udsagn fra børsen det kan jo være vi kommer

tættere på i de opfølgende replikker og at det måske bare var fordi det var et forkert talepapir finansministeren

sandheden er jo den at når man netop har hørt den ordveksling der også har været med den forrige spørger så fremstår det vist ret klart og tydeligt at der ikke i den borgerlige blok i folketinget

klart og tydeligt siger at havde man kendt

underforstået de tal som der var i forhold til flygtninge på det tidspunkt hvor man indgik

hvor aftalen var faldet anderledes ud så kan

finansministeren om faktisk at forholde sig til det spørgsmål altså

det en analyse fra skatteministerens side som finansministeren er

ting jeg kan ikke forstå at socialdemokraterne hele tiden afviser at lette skatten for de laveste indkomster

det bedre kan betale sig at tage

arbejdsmarkedet så hvis jeg skal være helt ærlig

betragter jeg faktisk det at få endnu flere mennesker i arbejde det at det kan betale sig for mennesker at arbejde

uhyre interessant at den uenighed der er omkring regeringens økonomiske politik ikke bare strækker sig til

det er derfor at i sidder hvor i sidder og vi sidder hvor vi sidder men også internt i regeringen

tingene havde været anderledes og man havde vidst hvad der så at sige ventede

som skatteministeren i en mere folkelig form siger

flere af de penge som gik til erhvervslivets skattelettelser nok gået til

sig at arbejde og at der er flere der kommer i beskæftigelse

helt normal praksis dermed var opjustering af asylprognosen til femogtyvetusind i to tusind og seksten indarbejdet i rammerne for den endelige finanslov for to tusind og seksten der er altså taget højde for de økonomiske konsekvenser af asylprognosen i den samlede finanslov for to tusind og seksten det var samtidig en finanslov der både bragte dansk økonomi et skridt tættere på målet om strukturel balance i

med et strukturelt underskud på nul

med danmarks konvergensprogram to tusind og seksten har vi desuden fremlagt en fuld vurdering af dansk økonomi og de offentlige finanser frem mod

og tyve her er forudsætningerne om tilstrømningen af flygtninge og migranter fra finansloven indarbejdet i vurderingen af de offentlige finanser og det finanspolitiske råderum dermed har vi fået et konsolideret overblik over flygtninge og migranttilstrømningens betydning for de offentlige finanser frem mod

og tyve effekten på de offentlige finanser afhænger selvfølgelig af de underliggende forudsætninger hvis de ændrer sig vil effekten på de offentlige finanser også blive

om lige præcis det og vores spørgsmål har jo også ledt frem til at vi i dag har det overblik som vi har nu ikke bare over hvad omkostningerne bliver for kommunerne her i to tusind og seksten men

samfundet danmark på basis af

at der er en befolkningsprognose som tegner til

forøgelse på nioghalvfemstusind i forhold til hvad den

vores spørgsmål i denne sammenhæng går jo på det meget enkle at bede ministeren bekræfte at det tal den forudsætning den prognose som ministerens

departement udarbejdet faktisk

undervejs i forhandlingerne det tal som som for to tusind og seksten

vedkommende var en prognose på femogtyvetusind jeg beder finansministeren om

bekræfte dette dels med den viden at der jo har været en artikel i dagbladet jyllands posten der

et udkast til aftalen om

jo er relevant i forhold til det seneste spørgsmål vi havde for et øjeblik siden hvor

netop forholder sig til at hvis de forudsætninger

ville situationen måske have været en anden derfor

lækage af en aftale som viste at der stod ét tal og det tal var så fjernet i den endelige aftale

det tal der stod i udkastet til aftalen viste

er der ikke noget tal tal for kan man sige den tilgang der ville være af flygtninge til danmark

til finanslovsforslaget og seksten i tråd med helt normal praksis og dermed var opjusteringen af asylprognosen til femogtyvetusind i seksten indarbejdet i rammerne for den endelige finanslov for to tusind og seksten

af finanslovsaftalen

jeg er i den lykkelige situation at jeg bor i et af de lande i verden der

retten til at folk må sige tænke og gøre præcis hvad de vil

udfordre og provokere og endda også

politik og holdning som jeg håber udbreder sig til alle lande

og den holdning skal de have lov til at fremføre også selv om vi som politikere vil føle den stødende

for

foregå bag nedrullede gardiner for i danmark er det nu engang sådan at

jeg mener at det er en helt grundlæggende værdi i danmark at vi kan dyrke fritidsaktiviteter sammen på tværs af køn og alder og religion

det er meget forfejlet og at det er et misforstået hensyn

retning kønsopdelte sportshold er jo sådan set ikke et problem i sig selv men problemet er når det sker i et forsøg

kvindesyn på den måde

at det netop er forkert at piger og drenge svømmer sammen

oprindelige forstand ved netop at fastholde dem i et verdenssyn hvor kvinder og mænd ikke betragtes som lige og hvor man ruller gardinerne ned når kvinderne skal svømme

for forældede normer og et udtryk for parallelsamfund som ikke hører hjemme

i nyhederne at der skal handles på det her

finde nogle løsninger i forhold til et lovforslag et er at man kan sige at

så mangler noget handling så hvordan vil ministeren

og vi har også set andre misforståede hensyn rundtomkring

jo blive nødvendigt at vi på et tidspunkt skal

her fra christiansborgs side men jeg synes set at det ligger bedst hos kommunerne men det betyder jo så bare at kommunerne også skal løfte den her opgave

for et projekt som det her

venstreborgmester som gerne ser noget handling fra christiansborgs side

hvor mange eksempler vil ministeren have

at blandt andet vores kors kommer ud af kapellet

på sygehuset vi kan se det i forhold til vores børnehaver altså at der

også bare sige at der i hvert fald synes jeg jo

jeg heller ikke udelukke at vi skal være lidt mere håndfaste i fremtiden

som jeg sagde tidligere ser ser jeg helst at det forbliver som det er altså at det er kommunalbestyrelserne selv der tilrettelægger fritidsaktiviteterne

den egentlige udfordring i den her sag er der findes

i danmark men som stædigt holder fast i et fuldstændig håbløst gammeldags tankesæt om

holde kønnene adskilt

stå fast på danske værdier

en dansk værdi netop at kvinder og mænd piger og drenge er lige meget værd og at man også dyrker sine fritidsaktiviteter sammen

træde et skridt tilbage undskylde lidt

jeg at vi bliver nødt til at markere at vi har vores grænse her

man kan jo godt spørge om om det er rimeligt at overlade beslutningen til foreningerne om det er skolerne

det netop er kommunalbestyrelserne der burde bestemme det her den diskussion ønsker jeg i første omgang at

med kommunalbestyrelserne med skolerne nu ser vi jo også

jeg håber selvfølgelig at det er en udfordring der kan løses lokalt

men jeg vil ikke afvise at det kan blive en mulighed på et senere tidspunkt hvis ikke vi ser

rigtig fint men hvor mange eksempler vil ministeren have ind på bordet ministeren siger

til nyhederne at ministeren ikke har et fikst og færdigt lovforslag nu her men det vil vi meget gerne hjælpe med vi kommer gerne

vi skal jo på ingen måde acceptere at der foregår social

så stille nogle krav til kommunerne i forhold til at det på ingen måde er acceptabelt

karina adsbøl

forklarer hvorfor man mener som man gør

at flytte nogle ting jeg tror ikke verden bliver et bedre sted af at vi lovgiver om alting fra christiansborgs side men omvendt

som det danske med vores værdier og vores normer vi skal ikke være med til at udøve social kontrol i forhold til minoriteterne derfor

bare at så mangler vi simpelt hen noget handling fra ministerens

ministeren sagde netop det med at ministeren ikke havde et fikst og færdigt lovforslag og så vil vi bare gerne være meget behjælpelige

lave det lovforslag så vi simpelt hen kan

direkte modarbejde det danske samfund så

der

satspuljemidler vedrørende psykiatriområdet det er et bredt flertal i folketinget der gennem årene har prioriteret en del af satspuljen på socialområdet til mennesker med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed og nogle gange

ikke brugt enten fordi en konkret pulje ikke er blevet søgt

de projekter der så har været i gang har brugt færre penge end planlagt og der er det vigtigt for mig at understrege at langt de fleste midler som bliver afsat i en satspuljeprioritering rent faktisk også bliver brugt til formålet det er jo derfor vi afsætter pengene

og det er jo så de uforbrugte penge fra satspuljen som man

hvert år på ny forhandler om i forhold til hvad man

mener pengene skal bruges til for at hjælpe udsatte grupper i samfundet men jeg er helt enig i at det så vidt muligt

skal sikres at de midler der

også bliver brugt til formålet og her er det enormt vigtigt at vi når vi forhandler om at afsætte midler

baserer det på solid viden om hvad det er der er brug for

min ambition i forhold til de satspuljeforhandlinger vi

også fremadrettet er at vi bliver i stand til at afsætte penge til færre men større projekter som vi ved er nogle projekter der har en reel effekt derude og det er også min ambition at de projekter

kan blive bedre forankret og på den måde nå ud til en større del af landet

det jeg arbejdede for sidste år da vi sammen lavede satspuljeaftaler og det vil jeg altså også gøre i de kommende år og det gælder ikke ikke kun når vi taler om psykiatriområdet men

bortfaldet det viser den her gennemgang

statsregnskabet som tv to har lavet

på modtagelsescentre og flere sociale botilbud apropos

senest med en ansat der mistede livet på grund af en

psykisk ustabil person derfor virker det også endnu mere ærgerligt og

som er bortfaldet i to tusind og femten og på posten omprioritering af psykiatrien er det nitten

er blevet brugt så

satspuljemidler der er øremærket på psykiatriområdet ikke bliver udmøntet til det

alt andet lige i det store billede

bruges til psykisk sårbare mennesker og i det hele taget til udsatte grupper i danmark

et vigtigt budskab det næste vigtige budskab som også var den første del af min besvarelse er nej pengene er ikke gået tabt når det er

så at sige i det lukkede system som satspuljen er og satspuljen er uagtet at er mange initiativer i

satspuljen stadig væk årligt set en meget meget lille del af hvad der samlet set bruges på det her område så at male det op som om satspuljen er den eneste finansieringskilde

dybdegående om de mange forslag men også de mange spørgsmål der følger af lige præcis

forrige år afsatte midler til netop at lave nationale retningslinjer der skal reducere vold på botilbud det arbejde er i gang så så meget

det der foreslås i den pjece er lige præcis det der skal blive resultatet

udarbejdelsen af de nationale retningslinjer og det arbejde er som nævnt i gang det er også et arbejde der er finansieret netop via satspuljen hvor

til to tusind og tretten så det bliver spændende at se om ministeren får ret men jeg vil egentlig spørge helt konkret nu er der de her midler der går tilbage til forhandlingsbordet og ministeren sidder for enden af forhandlingsbordet

at ministeren vil prøve at prioritere at pengene bliver på

målrettet lige præcis gruppen af

begynde at tage hul på satspuljeforhandlingerne nu her

men jeg er fuldt ud klar over at der netop på baggrund af den analyse som spørgeren også henviser til

som jeg selv offentliggjorde i går jo er et helt konkret problem

nedbringe antallet af voldsepisoder på landets bosteder

derfor at arbejdet med at lave nationale

derimod lægerne i psykiatrien som har det overordnede ansvar

jeg mener at de i endnu højere grad og i samarbejde med personalet på botilbuddene skal have fokus på løbende at foretage vurderinger altså borgere hvis tilstand mærkbart forværres

man må konkludere at de simpelt hen er til fare

vi også nødt til at se på om de medarbejdere der er

de rette redskaber om de har de rette beføjelser til at kunne agere

det er i den henseende et fælles ansvar at skabe trygge bosteder og det var også baggrunden for at sundheds og ældreministeren og jeg i går netop havde det her møde med de faglige organisationer

baggrunden for at vi også har sendt en invitation til både kl og

vi er nødt til i fællesskab med de parter der har arbejdsgiveransvaret

de rette løsninger er på den her meget

forskellige tiltag et af ønskerne har været en mellemstation mellem behandlingspsykiatrien og bostederne

afværge flere drab på sigt danske regioner og kl har faktisk

været positive over for den her nye type tilbud så netop psykisk sårbare borgere ikke falder mellem to stole eller mellem regionerne og kommunerne

ministeren ser frem til endnu et møde med kl og regionerne og det undrer mig lidt

hvorfor er det egentlig nødvendigt med endnu et møde

knap en måned siden en person mistede livet på et bosted der har været

fra de forskellige organisationer sind

klemt mellem to forskellige systemer så jeg tænker har ministeren egentlig ikke en mere konkret plan

fem forfærdelige tilfælde som har haft døden til følge men der har jo netop også været en stigning i antallet af voldsepisoder derfor er den her opgave alvorlig det er en opgave der skal løses og det er ikke en opgave en socialminister løser ved at knipse med fingrene og sige så nu laver

spørgeren kender også den her pjece som som jeg modtog i går den har jeg læst grundigt de sidste mange sider stiller masser af spørgsmål for der er masser af spørgsmål til lige præcis det som er meget meget essentielt hvilke beføjelser skal personalet have sådan et sted

at det var et interessant forslag om en form for mellemstation eller en form for nyt tilbud som blandt andet socialborgmesteren jesper christensen fra københavns kommune

fra regionen københavns kommune har også foreslået det her lige nu og her er det københavns kommune der er arbejdsgiver for de mange medarbejdere der er på lindegården lindegården ligger i roskilde

for en daglig drift af en institution af et botilbud med meget meget sårbare mennesker en region som også har psykiatrien i forhold til behandlingspsykiatrien og det nytter ikke noget at tro at det her bare løses ved at to ministre siger

nu laver vi en ny institutionstype det er

og også med kommuner og regioner som er arbejdsgiverne

lidt interessant når når der har været så mange drab og volden er stigende på på stederne

organisation som sind råber om at nu skal der gøres noget at det eneste jeg hører ministeren sige

så vil hun holde nogle flere møder og så må man se hvad der sker har ministeren

ude på landets bosteder kunne komme med de gik også derfra med spørgsmål der skal besvares og har selv masser af ubesvarede spørgsmål det

nu laver vi en mellemstation og så er alting løst det det handler om her er at de psykisk sårbare mennesker skal have de rette tilbud den rette beskyttelse det skal både medarbejderne og de øvrige beboere selvfølgelig også derfor skal man kende deres situation og derfor skal udskrivningsplanerne være i orden og derfor skal medarbejderne på det pågældende sted vide hvad deres historik er så de også kan agere

har vi altså et fælles samfundsansvar for at de mennesker har de rette rammer for at de trygt

det er altså i første omgang kommunerne og regionerne der har ansvaret for at sikre at der er en fornuftig sammenhæng mellem antal medarbejdere og de borgere som medarbejderne arbejder med og for og det skal løbende vurderes om de rette kompetencer og rammer er til stede for at man kan håndtere den opgave opgave som jo også omfatter at mange af borgerne er er udadreagerende i

nationale retningslinjer til voldsforebyggelse det er nogle retningslinjer som netop skal pege på hvordan man på det enkelte botilbud arbejder målrettet med at forebygge vold det gælder blandt andet anbefalinger til sikkert arbejdsmiljø gode pædagogiske metoder til konfliktnedtrapning og vejledning i at anvende eksisterende regler for eksempel i samarbejdet mellem de forskellige myndigheder

understreger den seneste sag med al tydelighed at der også er brug for yderligere handling og det gælder blandt andet i forhold til at se på om der er behov for endnu flere konkrete redskaber på tilbuddene til at kunne håndtere lige præcis

ministerens vurdering af om kommunerne har de nødvendige redskaber

andre beboere og personalet på deres bosteder

og regionernes ansvar det ved vi jo sådan set godt men jeg spurgte ind til om ministeren mener og vurderer at der er de nødvendige redskaber og altså også økonomi i kommunerne til at kunne håndtere

stille dette spørgsmål hvornår har ministeren tænkt sig at

flere drab på bosteder

handling på det her område i

marts måned altså for over en måned siden udtalte ministeren jeg vil nu sammen med sundheds og ældreministeren kigge på hvordan vi kan gøre mere for at forebygge tragedier som denne vi vil drøfte med de faglige organisationer hvad der er af behov for yderligere tiltag på området

som har det formål at de skal nedbringe volden på botilbud det er et arbejde

et af trinene i arbejdet har været hele den analyse af voldsepisoderne som netop netop

sted i går med med

de faglige organisationer som har kunnet fortælle hvad de ser som løsningsforslag og i øvrigt også har peget på en lang række af spørgsmål som deres løsningsforslag afstedkommer derudover skal vi også have et møde med kl og regionerne da det er der opgaverne ligger og udføres i det daglige så jeg synes i høj grad

en meget meget vigtig og nødvendig proces i gang som jo skal munde ud i at vi får belyst nogle af de forslag som er på bordet nu blandt andet om den her

ministeren forestiller sig der skal iværksættes for jeg kan

men man må måske også have lidt forståelse for

siden det her forfærdelige drab skete den femogtyvende marts

skubbet mødet foran sig og nu har mødet været afholdt

repræsentanter har modtaget invitationer til det arbejde så de medvirker til at

retningslinjer skal se ud

så det ikke bare bliver varm luft i ringbind der står og

man som medarbejder gør det bedst muligt

vigtigt at få sagt her at det primære ansvar for at sikre trygge rammer stadig væk ude lokalt i ledelsen

formanden for foa dennis kristensen har kaldt det to skridt frem og ét tilbage altså vi er nødt til

man har tænkt sig at det skal munde ud i

er et vigtigt område og at det lige præcis er nogle af de mest sårbare mennesker vi har med at gøre så det at lykkes i behandlingspsykiatrien og det

lykkes i socialpsykiatrien er ikke gjort med et snuptag

nu finder vi lige på en ny type institution jeg synes det er et interessant forslag

faktisk derfor at vi kigger på hvilke beføjelser

og det bliver interessant at høre hvad socialdemokraterne

andre medlemmer af partiet siger nej endelig ikke mere tvang i psykiatrien det bliver interessant at

i hvert fald nogle meldinger der stikker i flere retninger så det bliver nogle interessante

sikker på at alle regioner er helt enige med mig i det er sådan i danmark at det er de enkelte regioner

ambulanceberedskabet til rådighed for borgerne som har behov herfor det er derfor også regionsrådet i region syddanmark som i region syddanmark er ansvarlig for ambulancedriften og indgår aftaler herom med ambulanceentreprenørerne jeg går naturligvis ud fra at regionerne planlægger det præhospitale beredskab og ambulanceberedskabet på en sådan måde at borgerne selvfølgelig kan være trygge ved det og at man fra regionernes side i øvrigt løbende har fokus på og følger op på om beredskabet lever op til de krav og de mål

har et belastende arbejde skal være oppe på mærkerne

kunne levere service over for borgere som kan være i en voldsom situation ved et trafikuheld

det kræver virkelig

hvad mener ministeren så om at man i en region benytter sig af folk

sytten dobbeltvagter på en måned fire

det er jo ikke noget som jeg står og påstår man kan læse

og som nok så alvorligt siger at det her er et udbredt fænomen i det

systematisk snyd med overarbejde

ikke har ladet de samme redere arbejde i fire døgnvagter på den samme station for det må de ikke

flytter rundt på dem sådan at det er andre kollegaer der møder den næste dag så det ikke kan

bliver mødt af redere der er arbejdsmæssigt slidt ned og hvis ressourcer

det er som jeg nævnte i min indledende besvarelse

som har ansvaret for ambulancedriften i regionerne og dermed jo også ansvaret for det ambulanceberedskab som man eventuelt har

den opgave forventer jeg naturligvis

region syddanmark lever op til ligesom jeg har den samme forventning

kan man ikke sige andet end at ministeren er fuldt oplyst om de faktiske forhold i ambulancedriften i syddanmark og hermed må have ansvaret for situationen hvis det går helt galt

mistet grebet om det så har ambulanceselskabet i fald og så er ministeren vidende om det nu og må

nok se ministerens reaktion

man gør her i folketingssalen man siger nu vi har ikke tillid til

ansvar for og det er selvfølgelig også et synspunkt

har fokus på det her område at man løbende følger op på det ansvar man har og dermed løbende følger op på om beredskabet lever op til de krav og de mål

altså regionerne og i det her konkrete tilfælde region syddanmark

og ambulanceberedskab til rådighed for borgerne som har behov herfor det ansvar går jeg ud fra at det enkelte regionsråd herunder regionsrådet i region syddanmark ligesom jeg forventer det af alle andre regionsråd i danmark

bekendt med og lever op til

regionens side gør alt hvad man kan for at sikre

selvfølgelig kan være trygge ved det ambulanceberedskab som regionen stiller til rådighed derfor finder jeg ikke at er behov for at fratage regionerne det ansvar for ambulanceberedskabet som regionerne har og som jeg altså må forstå på spørgerens sidste spørgsmål er det som sf

sagen jeg følger den og det er jo også baggrunden for

status for ambulanceberedskabet i regionen

at regionen orienterer mig hvis der

vil udvise fuldstændig tillid til regionernes evne til at drive ambulancedriften

et øjeblik efter ministeren har trukket ilt ind

der til gengæld en konstatering af at ministeriet rent faktisk har blandet sig i det rent faktisk har man jo blandet sig

og fint at man netop har bedt om redegørelser endda i to omgange og som ministeren også siger forventer ministeren at blive orienteret undervejs

at tage den her ting væk fra regionerne og ministeren udviser fuldstændig tillid til

et øjeblik efter sige

rettet op på det i dag er der god grund til at borgerne i region syddanmark er utrygge ved ambulancedriften når man systematisk arbejder over systematisk laver døgnvagter i rækken af hinanden og flytter rundt

så fanget af sine egne ord ville jeg ministeren her må rejse sig op og tage ansvar for situationen og sige ja ligesom jeg har gjort tidligere vil jeg selvfølgelig igen bede om en redegørelse bede om at situationen bliver rettet op eller hvad der nu kunne være ministerens initiativ

jeg fuld tillid til at det alene er regionernes ansvar og så et øjeblik efter sige

opgave i staten nemlig at sætte de overordnede rammer for

så enten må man

at fratage regionerne den her opgave eller også må man respektere den opgavefordeling vi har

i to omgange om en status fra region syddanmark og jeg forventer selvfølgelig at

er situationen åbenlys uholdbar så kunne man få ministeren til at rykke lidt videre end

redderne arbejder over derfor er det jo nødvendigt her at ministeren ikke bare igen beder om en statusrapport eller læner sig tilbage og håber på det bedste

at regionen nok skal orientere nej der er brug for at vi har en ansvarlig minister der på vegne af borgerne i syddanmark slår i bordet regionsrådet og siger jeg forlanger

ambulanceselskab selvfølgelig håndterer vagtplanerne på en betryggende måde for borgerne hvad de tydeligvis ikke gør

forventer jeg også at region syddanmark orienterer mig men jeg synes

optaget af som minister er at borgerne kan være trygge ved det ambulanceberedskab vi har i regioner i danmark det glæder mig at spørgeren også er optaget af det det skal vi naturligvis sikre og dermed også

mærke det og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at vi i danmark sikrer at man kan få den rigtige udredning og behandling flere aktører har på det seneste fremhævet en række udfordringer på området eksempelvis astma allergi danmark

jeg selvfølgelig noteret mig og jeg anerkender også at der er problemstillinger

in mente at allergiområdet er et meget bredt område med mange forskellige slags allergiske lidelser en meget stor del af allergibehandlingen foregår eksempelvis hos patientens egen læge det er faktisk ni ud af ti

behandlinger foregår hos forskellige specialister for eksempel hos hudlægen børnelægen eller lungemedicineren det er derfor svært at slå allergiske lidelser sådan over en kam det er jeg sikker på at spørgeren også

enig med mig i og det gælder også når man skal opgøre antallet af allergikere for eksempel er andelen af selvrapporterede allergikere stort set den samme i to tusind og tretten som i to tusind og ti hvilket jo ikke vidner om en stigning i antallet

den gennemsnitlige forventede ventetid til den første undersøgelse i forbindelse med udredning af allergiske sygdomme er faldet de seneste

at ventetiden bevæger sig i den rigtige retning

er brug for at vi får kigget området efter i sømmene så vi er sikre på at allergipatienter kan få den udredning og behandling de har brug for og derfor har jeg også bedt sundhedsstyrelsen om at give området et servicetjek så vi kan være helt sikre og skarpe på

et meget bredt område ja det må man jo sige og og ministeren siger

allerede nu er ved at gå på pension

er det ikke noget som man måske kunne opprioritere lidt nu ved jeg godt at der skal være et serviceeftersyn

første undersøgelse i forbindelse med udredning af allergiske sygdomme rent faktisk er faldet de seneste år det vidner jo om at ventetiden bevæger sig i den rigtige retning men dermed ikke sagt at der ikke er mangel på allergilæger nogle steder i

landet jeg ved at sundhedsstyrelsen arbejder på en ny dimensioneringsplan for antallet og fordelingen af speciallægestillinger

orienteret har styrelsen netop bedt regionerne og de lægefaglige selskaber og andre relevante parter om

vurderingen af behovet for læger inden for de enkelte specialer i fremtiden og det gælder selvfølgelig også inden for de specialer hvor allergi udredes og behandles her

en klar forventning om at den nye plan kommer til at sikre en fornuftig balance i forhold til antallet af speciallæger som afspejler behovene i det samlede sundhedsvæsen så har regeringen som bekendt også nedsat et lægedækningsudvalg der skal komme med anbefalinger til hvordan vi kan sikre en bedre fordeling af speciallæger og læger i hele landet

at iværksætte et servicetjek af hele allergiområdet

at spørgeren sådan set ville kvittere for at der da

uddannelsesmulighederne specialiseringsmulighederne

de ligger allerede ude i i områderne hvor der er mulighed for at man faktisk

kan bruge de nuværende ressourcer i forhold til

at vi sikrer en fornuftig balance i forhold til antallet af speciallæger som afspejler behovene i det samlede sundhedsvæsen jeg nævnte lægedækningsudvalget som regeringen har nedsat der skal sikre en mere geografisk bedre fordelt lægedækning

jeg kunne også nævne en stribe af andre initiativer foruden det servicetjek af hele allergiområdet som jeg nu har bedt

at iværksætte jeg kunne nævne regeringens store lungesatsning hvor vi afsatte

til en national satsning for mennesker med

jeg kunne nævne de to kliniske retningslinjer for astma og allergiområdet som sundhedsstyrelsen udgav sidste år så har danske regioner lige oplyst mig om at regionerne også har udvidet behandlingstiderne og at specialsygeplejersker i dag løser nogle opgaver inden for energiområdet for at udnytte ressourcerne bedst muligt i sundhedsvæsenet allersenest faktisk i mandags har foreningen af praktiserende speciallæger og danske regioner indgået en aftale om nye rammer for allergiudredning og behandling hos

som sagt også meget gerne kigge nærmere på området det er et rigtig vigtigt område det berører rigtig rigtig mange danskere og det er derfor jeg har bedt sundhedsstyrelsen om

gå ud til til alle de borgere der nu lider af astma eller allergi på den

måde og sige bare rolig der sker noget nu om ikke så mange år

ekstra i år til at løfte sundheds og ældreområdet en del af de penge går jo blandt andet til at vi nu giver patienterne styrkede behandlingsrettigheder hurtigere adgang til udredning den nuværende udredningsret

det indså den tidligere regering desværre aldrig det tager vi handling på nu ved at indføre en styrket udrednings og behandlingsret vi afsætter tre

for næste år og årene fremadrettet til at man nu også ude i regionerne kan gå i gang med at opbygge den fornødne kapacitet til at

området det gælder jo også hele allergiområdet så jeg har da en klar forventning om at der med det og sammen med rækken af andre initiativer som jeg

formanden vil give mig tid til at remse op en gang til i hvert fald vil ske en positiv udvikling og hvor også gerne vil nævne at ventetiden heldigvis har

udviklet sig positivt men der er udfordringer og dem skal vi have løst og at der ikke er sket noget de sidste par år som spørgeren sagde falder jo så tilbage på spørgerens eget parti der havde ansvaret også i sundhedsministeriet for at gøre noget

fremhæve at det altid er den behandlingsansvarlige læges ansvar at vurdere hvornår en patient er klar til at blive udskrevet fra

psykiatriloven har vi jo givet psykiatrien et redskab og en forpligtelse til at sikre en koordineret udskrivning af mennesker der er blevet behandlet for en psykisk lidelse og som har brug for en efterfølgende indsats den forpligtelse handler om at overlægen har pligt til at sikre at der bliver udarbejdet en udskrivnings eller en koordinationsplan for de mennesker der har brug for det det vil sige for de patienter som lægen vurderer ikke selv vil søge den nødvendige behandling eller sociale indsats efter udskrivningen udskrivnings

har til formål at sikre at der på tværs af myndigheder og sektorer igangsættes den nødvendige indsats blandt andet ved

udveksle oplysninger om patientens behandling eventuelle misbrug med videre de planer er altså et vigtigt redskab for den målgruppe som det her

et andet vigtigt redskab er selvfølgelig at vi som politikere skal sikre at psykiatrien

venstre jo sammen med de øvrige partier bag satspuljen sikret i alt to

til et ambitiøst økonomisk løft af psykiatrien

til mere kapacitet i psykiatrien

indenrigsministeren nogle overvejelser om hvordan vi kan blive bedre til

begået af mennesker med psykiske lidelser vi holdt i går som det sikkert er spørgeren bekendt et godt og konstruktivt møde sammen med foa socialpædagogernes landsforbund socialrådgiverne og dansk sygeplejeråd vi lyttede og vi havde konstruktive drøftelser omkring hvordan

styrke indsatsen for at forebygge vold jeg synes det er rigtig vigtigt at vi lytter grundigt til alle parter før vi lægger os fast på en løsning og derfor har social og indenrigsministeren og jeg også nu taget

til et møde sammen med kommunernes landsforening og danske regioner hvor vi også gerne vil høre deres forslag til løsninger

lette løsninger på udfordringerne

sammen her i folketinget et ansvar for at se

sundhedsministeren vil sikre at psykiatriske patienter der er farlige for sig selv og deres omgivelser ikke bliver udskrevet fra psykiatrien

det ser ud i dag men vi er jo alle sammen enige om

og det håber jeg i hvert fald ministeren er enig med mig i

der er brug for handling det der skete

langfredag stak en syv og halvtreds årig sosu assistent

blevet tvangsindlagt på røde papirer som man siger fordi han var kommet med verbale trusler mod personalet og fordi man havde fundet en kniv hos ham han var dog blevet udskrevet og sendt tilbage til lindegården hvorefter han to dage før drabet igen stjal en kniv hos en isenkræmmer kniven gik han og viftede med på gangen politiet blev tilkaldt

men de fandt ingen kniv og kørte igen to dage senere stak han den syv og halvtreds årige sosu assistent vivi nielsen ned i et medicinrum efter drabet forklarede manden at han

slå ihjel han havde derudover taget amfetamin hos en anden beboer på botilbuddet vi har i dag hørt social og indenrigsministeren sige at man

de nødvendige redskaber hos kommunerne til at løse det her vi hører omkring

noget handling derfor vil jeg høre ministeren hvad ministerens konkrete initiativer til at sikre

igangsætte flere analyser og mere snak nu skal vi diskutere konkrete løsningsmodeller det var det vi gjorde på et godt og konstruktivt møde i går hvor også fagforbundene på en række områder ikke har alle svarene men selv er med til at rejse en række spørgsmål som vi i fællesskab skal have fundet svarene på

kommunerne regionerne

nogen påstå at der er lette løsninger det påstår jeg i hvert fald ikke men til gengæld må jeg jo forstå at der er nogle der tror at der er lette løsninger siden man i dag med den foregående spørger også har

sidde og kritisere indenrigs og socialministeren for hvorfor ikke sket noget mere noget hurtigere man kunne stille spørgsmålet tilbage og sige hvorfor er der ikke sket noget

den minister jeg nu taler med nemlig sundhedsministeren

socialpsykiatrien som er under det ene ressortområde

behandlingspsykiatrien eller hospitalspsykiatrien som er under

etableret en eller anden mellemstation eller mellemløsning eller hvad det er blevet kaldt

samtidig også kan forklare indholdet af det jeg har hørt mange forskellige ting blive kastet ind over det men man kan jo spørge socialdemokraterne er det psykiatriloven

den her mellemstation foreslår socialdemokraterne at man skal kunne udøve tvangsfiksering i den her mellemstation

at vi skulle finde nogle løsninger i fællesskab men er også interesseret i at vi inviterer dem ind der har ansvaret ude i den virkelige verden nemlig kommunernes landsforening og

på kort tid får behov for at tilbageholde et ekstraordinært stort antal flygtninge og migranter indtil der er klarhed over hvem de er og hvad de vil i danmark det er ikke den situation vi er i i øjeblikket så er det selvfølgelig et politisk valg om man ønsker at vores soldater skal løse politiopgaver for eksempel midt i københavn og i selve gadebilledet det mener jeg ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt derimod er det regeringens vurdering at der er behov for at få aflastet politiet ved grænsen derfor har regeringen med opbakning fra politiforligskredsen besluttet at hjemmeværnet skal bistå politiet i forbindelse med grænsekontrollen samlet vil hjemmeværnet kunne aflaste politiet med

hundrede og fem og tyve årsværk der kan vende tilbage til politikredsene lad mig derfor også sige at jeg er glad for at hjemmeværnet kan levere dygtige og kompetente folk som kan hjælpe politiet så vi på den måde kan frigøre politifolk

rigtigt som justitsministeren siger at man har lavet

at hjemmeværnet kan bistå med lang række opgaver

undrer os over at man ikke også føler trang til at

fået uddannet de første to hundrede og efterfølgende to hundrede flere inden for forsvaret som netop er i stand til også som blandt andet

det er så justitsministerens eget ressortområde

til de budgetter og de arbejdsopgaver som vi lægger på det danske politi derfor vil

udnytter de her kompetencer som allerede ligger og som igennem flere måneder har været hos det danske

lægger nogle af de her operationelle opgaver ud

blandt andet øget bevogtning langs de danske grænser

med direkte grænsekontrol og at man prøver på at få den udvidet men det ændrer ikke på

jo kunne aflastes fra nogle af de opgaver som de har og fra den store overarbejdspukkel der har været

nogle af de opgaver som man måske mere eller mindre

det ville alt andet lige være

til gavn hvis man kunne få de her fire hundrede årsværk ud i en funktionel indsættelse blandt andet til permanent

vi så togstationer hvor folk sprang jeg

ud over togskinner et cetera og jeg har altså sat mig for at det med sikkerhed med de

det er blandt andet derfor at vi har etableret de pågældende modtagecentre og altså har gjort klar til at de pågældende styrker kan overtage bevogtning af de pågældende modtagecentre

derfor er det jo vanskeligt at sige at så trækker vi de selv samme mennesker tilbage som står i beredskab til den pågældende opgave hvis det skulle ske så galt som vi så

i øvrigt at tage dem ud udover de opgaver de i forvejen løser i forsvaret og bede dem om at lave endnu mere vi skal ikke se forhold igen som dem vi så på motorvejene i september i fjor

kontroller der måtte blive på vores grænser det som regeringen

skal måske udvises og så kan vi ikke udvise dem fordi vi ikke har

så skal de ud i en udsendelsesposition og så videre det giver måske bedre mening hvis man gør det som vi beder om og det er altså at vi sætter de her

er at de situationer vi så i fjor vil vi ikke have igen derfor er

er etableret og så skal man passe på at man ikke

til en række andre ting der er ingen tvivl om at der er

for dansk politi i øjeblikket den har vi delvis løst i fællesskab og det er i hvert fald min ambition at vi også kan få løst resten af den udfordring i

og det pres der var på vores grænser men noget af det der er chokerede mig allermest var at huset her demokratiet politikerne reagerede ved efter kort tid at give efter den situation håber jeg ikke vi nogen sinde kommer til at opleve igen

efter for det pres der kommer udefra og ikke står fast på

man ikke bare kan vandre uhindret ind i

soldater der allerede er taget ud og har fået noget træning hvorfor bruger vi ikke dem

presset situation men vi kunne sagtens lette det pres

vedtog fire og tredive stramninger

i forhold til de normale standarder vi opererer med her i huset

en situation som var meget vanskelig håndterbar

set at den her regering har været den regering i europa der har håndteret den situation bedst jeg kan

ikke pege på andre der har haft de selv samme resultater

er det jo sådan at de står i beredskab til at håndtere en ny situation a la den

vi taler om her og i øjeblikket varetager de pågældende funktioner i forsvaret som man så skulle fjerne dem fra det er man så villig til at gøre i yderste nødstilfælde som jeg godt vil beskrive situationen i september som men den ressourcediskussion vi har omkring dansk politi

tilbage og være bagkloge det har jeg ikke lyst til men der var nogle som allerede for i hvert fald ti år siden

faretruende for dansk politi medmindre man straks begyndte at uddanne flere politibetjente

fik ret i jeg ville ønske at vi havde taget fejl for så havde vi ikke stået i situationen nu

nu drejer det sig om at reagere på den og handle på den jeg forstår ikke hvorfor vi

dygtige soldater til at aflaste politiet så vi ikke fuldstændig knægter

gruppe betjente der gør en kæmpe indsats men som altså er

så har vi så i fællesskab heldigvis

en aflastning af politiets opgaver på grænsen der resterer så en udfordring på cirka tre hundrede årsværk i forhold til det pres vi har når vi både opererer med grænsekontrol og med

her fire hundrede soldater også godt kan sættes ind til det der hedder øget grænsekontrol og optimering langs de danske grænser ministeren lægger så mere op til at de kun skal bruges i forbindelse med modtagecentrene og det er der hvor vi så må konstatere at der er vi altså overhovedet ikke enige vi mener faktisk at man kan udnytte de her ressourcer langt bedre til gavn både for for politiets almindelige driftsopgaver men så sandelig også i forhold til hvis der kommer et øget pres

de danske grænser igen som vi oplevede sidste år så med de ord vil jeg

kommer to tværgående efterforskningsfællesskaber i henholdsvis det østlige og det vestlige danmark efterforskningsfællesskaberne skal styrke den samlede indsats over for indbrudskriminalitet det gælder ikke mindst i forhold til østeuropæiske tyvebander ligeledes er der tilført øget mandskab og nyt udstyr til politiet men indsatsen handler ikke kun om efterforskning når de kriminelle

skal de ikke sidde og fylde op i danske fængsler vi skal sikre at så mange udvisningsdømte som muligt sendes ud af landet og derfor har jeg varslet en ny indsats over for de kriminelle udlændinge i danske fængsler det er konkret fire spor hvor de juridiske og praktiske muligheder

det drejer sig om etablering af fængsler eller fængselspladser uden for danmark udvisningsdømtes forhold under afsoning i danmark ændring i reglerne om prøveløsladelse med henblik på hurtigere hjemsendelse og styrket samarbejde med hjemlandene med henblik på at få flere udvisningsdømte

afsone i deres hjemland jeg forventer at have et oplæg klar inden sommerferien og jeg er helt sikker på at også spørgeren ser frem til at vi indleder drøftelser om det pågældende spørgsmål

havde magten og serveretten i dansk politik der skete ikke særlig meget var vores indtryk altså man lod stå til på det her område og det er ret afgørende for os at når der kommer folk udefra til danmark begår kriminalitet en stor del har ingen tilknytning til til danmark overhovedet at så ser man altså at de sidder rundtomkring i fængslerne de bliver måske ikke engang sendt hjem igen og hvis de bliver sendt hjem igen

her ugen efter og begå ny grov kriminalitet det er bare ikke godt nok det skal der slås hårdt ned på jeg vil egentlig gerne spørge

kriminelle udlændinge sendt ud af danmark

vil se med velvilje og interesse på men hvad er tidslinjen hvad er tidshorisonten i det her hvor effektivt forventer ministeren

andet at etablere fængselspladser eller sågar fængsler i udlandet

det jo ikke er noget jeg kan løse på en formiddag det er noget der kræver forhandlinger med de pågældende lande eventuelt involvering af private firmaer

egentlige virksomme løsninger så gør det måske ikke noget at det tager lidt længere tid når bare det projekt kommer til at virke ordentligt så der vil både være initiativer på den korte bane men også på den lange så vi får gjort noget reelt og virksomt ved de her problemer og ikke bare mødes onsdag efter onsdag i folketingssalen og forsikrer hinanden om at det her

om det ikke var en mulighed i samme forbindelse at gå ind og skærpe grænsekontrollen

hører jo fra tid til anden om de her bander der kommer igen de bliver dømt de bliver smidt ud og så kommer de igen

sig at man satte en prop i hullet om jeg så må sige

leverer nu er second to none det er en dygtigt udført og god form for grænsekontrol i den situation vi står

har vi jo altså en ressourceudfordring i dansk politi jeg tror vi antydede det i den forrige

diskussion vi havde bare for at håndtere den nuværende situation

har vi en udfordring på tre hundrede årsværk skønt vi altså har aflastet med en hundrede og fem og tyve

er det jo noget man må drøfte også i en ressourcemæssig

sammenhæng mit indtryk er altså at dansk politi gør en rigtig rigtig

vi

affald og det er deponeringsanlægget der

tilskynder til at så stor en del af affaldet som muligt genanvendes i stedet for at blive

derfor er genanvendelse afgiftsfrit

det er mærkeligt at havnene skal betale

til den udfordring at et deponeringsanlæg ikke kan skelne mellem om affaldet er fisket op

er bare svært for mig at se nogen ligetil

jeg forstår godt at havnene gerne vil slippe for at betale afgiften men men det bliver svært at kontrollere hvor affaldet

kommer fra det er det der er vanskeligt det jeg kan sige til spørgeren er at jeg har nedsat et saneringsudvalg der

den her problemstilling som jeg synes er fair

vil jeg lade indgå i det udvalgsarbejde så

er nogle engagerede fiskere der gerne vil rydde op i det

det virker helt urimeligt og der glæder det mig at at skatteministeren siger at det vil være med i

skal kigge på den her afgift afgiften er som jeg forstår det jo en afgift der

og jeg ved ikke om man på nogen som helst måde kunne forestille sig

en mængdeopgørelse og at man så slipper for afgiften på det her område

meget kompliceret og jeg vil nødig ud i

det lyder også meget voldsomt synes jeg men kunne man ikke lave en eller anden form for for registrering af

er afgiftsfritaget og jeg forudser

fritog havnene det kan man politisk vælge at gøre så

noget er fisket op af havet men noget er måske også kommet i havet på en eller anden måde

uhensigtsmæssigt der er også den mulighed at man politisk kan beslutte ikke i regi

havnenes samfundsansvar ved at kompensere dem i et eller andet omfang men det ligger uden for mit

er kommet derfra og jeg tænker at langt langt de fleste både private og virksomheder sådan set har det afslappet med at de betaler en form for afgift når de kommer af med noget

er det man synes er uhensigtsmæssigt ud over saneringsudvalget vil ministeren da indkalde for eksempel

danske havne til en drøftelse hvor man kan prøve

kan håndtere det her i fællesskab på en måde det kunne jo være at danske havne havde konkrete forslag til

vil løse det ved at lave en fritagelse som jo er én model

den administrative opgave og arbejdsbelastning

det vil være formålstjenligt at danske havne kvalificerer det

kigge på det vi bliver ikke politisk uenige om at det kunne være en god idé at finde en god løsning på det her og det kigger saneringsudvalget så

den tilgængelige viden men der kan være situationer hvor det er velbegrundet og nødvendigt at et fagministerium og et universitet aftaler en nærmere frist for offentliggørelse af en rådgivningsopgave således at fagministeriet får mulighed for at orientere sig om resultatet inden offentliggørelse det kan være nødvendigt af hensyn til myndighedsudøvelse eller den politiske proces eller i situationer hvor det er nødvendigt af hensyn til danmarks forhandlingsposition i internationale forhandlinger når rådgivningsydelser indgår som en del af grundlaget for disse muligheden for at aftale frister for offentliggørelse af konkrete rådgivningsopgaver fremgår også af retningslinjerne for forskningsbaseret myndighedsbetjening og universiteternes hvidbog om emnet miljø og fødevareministeriets aftaler med universiteterne om

myndighedsbetjening indeholder derfor bestemmelser om mulighed

frist for offentliggørelse udgangspunktet er at resultater altid offentliggøres miljø og fødevareministeriet iværksatte i efteråret to tusind og femten et serviceeftersyn af

myndighedsbetjening i forlængelse af dannelsen af det nye ministerium i den forbindelse vil ministeriet i samarbejde med relevante universiteter og uddannelses og forskningsministeriet gennemgå og i nødvendigt omfang tilpasse eksisterende standardkontrakter herunder bestemmelserne om offentliggørelse med videre hvis der viser sig at være bestemmelser som ikke er i fuld overensstemmelse med alle regler vil ministeriet selvsagt tage initiativ til at sikre at disse hurtigst muligt rettes forskningsbaseret rådgivning er en central del af moderne politikudvikling det er derfor også helt centralt for mig at der ikke kan sås tvivl om rådgivning og den måde den leveres på

regeringens landbrugspakke hvor der er blevet leveret

det konkrete tilfælde har der været en dobbelt hemmeligholdelse

måtte heller ikke fortælle at de var underlagt

tavshedspligt

specifik forhandlingssituation eller op til at regeringen vil

forskningsfrihed og nogle af de principper vi hylder på universiteterne og inden for forskningsverdenen

ministeren også anerkender at der kan være

om tavshedspligt som et både politisk demokratisk og videnskabeligt problem og juraprofessor sten

müller har udtalt at han ikke engang er sikker på at de

mest omfattende kontrakter er lovlige han mener at de kan være i strid med forvaltningslovens § syv og tyve stykke fem

på grund af den omfattende

en lang række interessenter var inviteret til

vi har drøftet de her forhold det gør vi også ministerierne imellem og det vil jo indgå som en del af vores kontrakter

der er af den opfattelse at det strider

at de forskere der indgår i forskningsbaseret myndighedsbetjening

nu selv mener at det anfægter ens ytringsfrihed at der kan være perioder hvor ens forskning ikke kan publiceres af de føromtalte årsager

selvfølgelig være gode grunde til at forskere ønsker at give sig i kast med den forskning som man kan få til opgave fra et ministerium men jeg håber også at ministeren er enig med mig i at det

være alt eller intet altså at vi enten ikke kan få forskningsbetjening

eller at det skal være omfattet af ekstrem lukkethed men

ser mere kritisk på at få den kortest mulige periode sådan at

der ligger bag det udspil

jeg har selv som ordfører på området i

også derfor jeg som minister tog det op

det var væsentligt at vi får klarhed om det men også får diskuteret

hvordan inddrager relevante aktører så jeg er i den grad optaget af jeg ved at min kollega

af spørgsmålet om åbenhed inddragelse

skal publiceres og så videre men det er klart at der vil være elementer

sagde indledningsvis men det er også min oplevelse at det hører fåtallet til generelt bliver det meste af den

så giver anledning til at at der

i regeringen bliver taget en diskussion om

af forskningsbaseret myndighedsbetjening og

retningslinjer der er mere vidtgående end det folketinget lægger op til så jeg er ikke sikker på at ministeren kan tale på hele regeringens vegne men det er i hvert fald mit håb at man vil tage det her op som en generel diskussion for at sikre

vi er som miljø og fødevareministerium den største betaler af

og vi er da i den grad interesserede i at få de bedste resultater

international og national betjening og derfor

vi jo altid søge de bedste kilder i det omfang vi kan jeg jeg er helt enig med spørgeren i at

over forvaltningsloven og måtte der herske tvivl jævnfør udtalelsen fra fællestillidsmanden på

i år forud for de to lovforslag her er jo gået en længere proces hvor arbejdsmarkedets parter har været involveret for at finde en god implementeringsmodel

jo fuldstændig i tråd med den måde vi i danmark vælger at implementere eu lovgivning

de krav om øget håndhævelse og sikring af udstationerede lønmodtageres rettigheder

helt inde i de her direktiver sådan set om at når der kommer udenlandsk arbejdskraft til danmark

set også kunne håndhæve de regler og det

skal altså udnytte de muligheder direktivet giver for at indhente oplysninger om udstationerede virksomheders reelle aktiviteter

håndhævelsesdirektivet der kræver en lovændring det indeholder blandt andet en uddybning af udstationeringsbegrebet at arbejdstilsynet får adgang til at indhente oplysninger

om udenlandske virksomheder så vi får et mere reelt billede af at at de her virksomheder faktisk eksisterer i den virkelige verden

som jo både snyder og bedrager det handler om tilpasninger i

kan anmode arbejdstilsynet om at indhente oplysninger om udenlandske virksomheder når der er indledt en fagretlig

på den model som arbejdsmarkedsparter også selv

har forhandlet sig frem til og som

det andet lovforslag men som man kan læse af høringssvarene

som kan styrkes og der ønsker vi

den forestående lovbehandling

de oplysninger der skal kunne indhentes om en udenlandsk virksomhed lægger man i lovforslaget op til at der skal foreligge en fagretlig sag vi ønsker at afdække om ikke de oplysninger kan indhentes allerede når en udenlandsk virksomhed er til stede i danmark

en tjenesteyder skal kunne fremvise ansættelseskontrakt lønsedler med videre

når vi nu kommer i gang med lovbehandlingen i udvalget det andet lovforslag l en hundrede og syv og halvfjerds handler om oprettelsen af arbejdsmarkedets fond for udstationerede altså den fondsløsning som

har forhandlet på plads

i tråd med den måde vi indretter os på

den danske arbejdsmarkedsmodel

lo og da har fundet en fondsløsning fonden skal inddrive

det vil altså omfatte udstationerede lønmodtagere der arbejder i danmark og som er omfattet af en dansk overenskomst fonden skal finansieres kollektivt af alle

og alle udenlandske virksomheder med ansatte der leverer tjenesteydelser i danmark vi er

og vil selvfølgelig se nærmere både på de nævnte ændringer her

hvis man indfører et kædeansvar ved lov sådan som blandt andet enhedslisten

om lønnens størrelse altså at lave en decideret indblanding i overenskomstens bestemmelser

i stedet for noget der virker nemlig kædeansvar så vil jeg

enig i at der er den præmis og

lovgive om løn bare fordi man indfører et

bare at vi har et fuldstændig fundamentalt forskelligt syn på hvordan det er bedst at implementere arbejdsmarkedslovgivning i danmark der mener vi at det er klogest

vi har både historisk set på andre områder

også i det her tilfælde et andet syn på fornuften

vi indfører et kædeansvar ved lov

det fuldstændig rigtigt at en af de vurderinger der er blandt andet fra lo er at det her får implikationer i forhold til hvordan

lagt død det kan sådan set måske også være

helt i orden når man kigger på lovforslaget men der er trods alt

nok om og derfor skal vi

også have stillet en en hel del spørgsmål inden vi

at der skal gives bidrag fra arbejdsgiveren men også

uden for lo hvordan er de dækket ind er de med

kristelig arbejdsgiverforening for det er der trods alt også nogle

udenlandsk firma der udstationerer folk det er

lige umiddelbart har kunnet gennemskue det der står selvfølgelig alt det

det er ikke et reelt firma det kan være en eller anden der har oprettet et skuffeselskab og så hyrer

bulgarere eller rumænere til at komme til danmark

dem der ikke har den her udstationeringsret fordi de ikke har

tilmelde sig i rut registret registret så

hvordan de hvis der er nogen der svindler for meget

lidt mere detaljeret forklaring på hvad

i den forbindelse vedrørende

hundrede og otte og halvfjerds det var det jeg var inde på

hvordan forventer man

aftaler med et dansk firma

rut registret det ser vi mange gange og så kommer de op og tilbyder deres arbejdskraft og

være med private men men hvor står de

med bødestørrelserne sige de får en bøde men hvordan

sikrer man at de betaler

er i lovforslaget som som vi i hvert fald skal have

vi forstår udmærket at arbejdsmarkedets parter

gerne have det her og det er vi også helt med på

hvad vi som udgangspunkt selv har af ønsker til kontrol med de arbejdstagere der kommer til danmark

da området og så er den hellige grav velforvaret velvidende at der måske er en tredjedel af arbejdsmarkedet der

som det fremgår af udstationeringsdirektivet

i venstre er vi jo grundlæggende optaget af

fri bevægelighed af arbejdskraft i eu men også af at vi skal sikre

gode og ordnede forhold for de medarbejdere vi så her taler om altså de udstationerede

det kræver løbende justeringer og derfor har vi i dag et et par lovforslag under under behandling

den nye fond som

skal være med til at sikre ordnede forhold for udstationerede medarbejdere i danmark og det på en måde så vi undgår at folketinget skal til at lovgive om kædeansvar og og

model den danske model som håndterer løn og arbejdsvilkår på det danske

en fond mener vi at vi på den mindst

måde implementerer en

ville være på vej til at afvikle den danske model

og at folketinget skulle til at til

om løn og arbejdsvilkår det ønsker venstre ikke

derfor vil vi gerne i dag anbefale

medfører det i hvert fald efter min vurdering

at vi også går skridtet videre til at lovgive om løn

at lovgive om

vi finder at den her model der nu er skruet sammen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter er den rigtige vej

det mener jeg skal være et anliggende for arbejdsmarkedets parter vi er ikke tjent med i danmark

vi kan bare kigge til landene omkring os fører det til større vækst fører det til mere beskæftigelse nej det gør det ikke derfor ønsker venstre

på det problem som vi taler om her man skriver at man regner med at fem og tyve sager

er det der skal udbetales løngodtgørelse i eller fem og tyve virksomheder tror jeg der er ikke sat noget antal på hvor mange medarbejdere man forestiller sig men

er det jo nogle få hundrede udstationerede arbejdere det drejer sig om der ifølge det her forslag årligt ville skulle have udbetalt

når man tager i betragtning at der er cirka femogtyvetusind udstationerede arbejdere alene i byggeriet altså femogtyvetusind udenlandske arbejdere der er ansat i et udenlandsk firma som arbejder i det danske byggeri

enhedslisten vil selvfølgelig ikke stå i vejen for at disse få arbejdere får bedre muligheder for at få udbetalt et løntilgodehavende som ikke kan inddrives hos arbejdsgiveren

stå i vejen for at danske fagforeningers administrative byrder ved at inddrive tilgodehavender hos udenlandske arbejdsgivere bliver lettet og derfor vil vi stemme for lovforslaget tak for det så var det ti minutters taletid det

at gøre det lidt kortere for jeg har brugt lidt tid

da vi jo har den holdning at selv om det er en mikroskopisk forbedring for det er det vi taler om her

støtter vi den så længe der ikke er nogen forringelser for danske arbejdere eller udenlandske for den sags skyld men dermed også sagt at den her foreslåede ordning er et næsten jeg siger udtrykkeligt næsten helt ligegyldigt bidrag til kampen mod social dumping i det her land den vil ikke få nogen effekt i det store billede der er ikke nogen præventiv virkning af betydning hverken i forhold til hvervgiverne her i landet eller i forhold til de udenlandske virksomheder det indrømmer forslagsstillerne selv når man ser på hvor få sager de regner med fonden skal dække

årsagen til det det er at fonden jo kun dækker overenskomstdækkede virksomheder hvor man kun kan rejse en sag hvis den har været en tur igennem arbejdsretten og det er den faglige organisation der skal køre den sag og for at få kørt den sag

skal man være medlem af den faglige organisation

med vilje har gjort det så svært som overhovedet muligt

få den ekstra håndsrækning til at sikre deres løntilgodehavende

derimod er der ingen tvivl om at det her lovforslag når det bliver vedtaget har en helt anden og meget vigtigere funktion som nok har vejet meget tungere for dem der har fundet på konstruktionen end hensynet til østarbejderne det skal nemlig tjene som én stor undskyldning for ikke at indføre et kædeansvar hverken ved lov eller ved overenskomsterne

er født i dansk arbejdsgiverforenings

og der er ingen tvivl om hvordan det vil blive brugt det vil selvfølgelig blive brugt på den måde

når fagforeningerne i byggeriet for det er der flere af dem der

rejser krav om kædeansvar ved de kommende overenskomstforhandlinger så vil de få at vide af arbejdsgiverne

så må man spørge er det så en politisk rimelig udmøntning af det udstationeringsdirektiv vi taler om altså håndhævelsesdirektivet

håndhævelsesdirektivet stadfæster nemlig det der har være retstilstanden i eu i mange år nemlig at det er lovligt for medlemslandene at indføre et kædeansvar det har i mange år fandtes i syv medlemslande og i forskellige udgaver kædeansvar bestilleransvar mange forskellige udgaver men

hvis vi kigger på håndhævelsesdirektivets model siger den jo klart og tydeligt

lovligt for medlemslandene at indføre kædeansvar direktivet foreslår så selv en begrænset udgave hvor det kun er første led i kæden men det står udtrykkeligt at medlemslande har ret til at indføre mere vidtgående former for kædeansvar og at de har lov til at indføre

man opfinder en præmis der er fuldstændig falsk og grebet ud af luften nemlig påstanden om at hvis man indfører et kædeansvar ved lov

størrelse nu har jeg spurgt tre ordførere om de kan forklare mig hvordan det hænger sammen det er der ikke nogen af dem

spurgt den tidligere beskæftigelsesminister om det samme hun var heller ikke i stand til det senere på dagen spørger jeg den nuværende beskæftigelsesminister om det samme det ved han

kan godt afsløre det her

at beskæftigelsesministeren er i stand til at forklare den sammenhæng

meget interessant hvis han kan

er noget krav fra eu retten om at man skal lovgive om lønnen i forbindelse med et kædeansvar

herhjemme har vi faktisk et kædeansvar inden for det offentlige nemlig

der jo pålægger statslige myndigheder og virksomheder som ikke er i

stille krav om arbejdsklausuler for at indgå en kontrakt der står udtrykkeligt i det cirkulære som beskæftigelsesministeriet har udsendt at at som en del

skal man stille krav om en garantisum således at man har en dækning for de lønkrav der måtte opstå nede i kæden af underleverandører det er et kædeansvar selv om ordet ikke bruges der er ikke lavet nogen lovgivning om det

at det skal være lønnens størrelse man henviser simpelt hen bare til de mest repræsentative overenskomster hvor svært kan det være så det er en dårlig undskyldning for ikke at indføre et kædeansvar at man påstår at det er nødvendigt at lovgive om lønnens størrelse hvis man laver en lovgivning om

det politiske formål med det her forslag

hvad så med håndhævelsesdirektivet i øvrigt hvis vi ser isoleret på det

rettere temmelig små forbedringer af rut registeret og fagforeningernes adgang til rut registeret og forskellige andre ting som er ganske udmærkede der er ingen forringelser i det lovforslag l en hundrede og otte og halvfjerds så det vil vi også støtte men generelt må vi sige

for at finde det man kalder

den mindst effektive måde at implementere håndhævelsesdirektivet på samtidig er vi nødt til at gentage at der er ingen af de her to lovforslag som vi behandler her der løser det grundlæggende problem som vi diskuterede i sidste uge nemlig at domstolen har foretaget indgreb i konfliktretten og i medlemslandenes ret til at beskytte sig mod social dumping der gør at det er ulovligt at tage de fornødne skridt for at sikre lige vilkår for såvel udenlandske arbejdere som for

de to forslag og hvis det skulle vise sig

gør vi det gerne men vi fik

noget flertal i det her folketing for at gøre det der virker nemlig at indføre et egentligt kædeansvar selv om vi jo nu er i en situation at det står sort på hvidt fra kommissionen

lo

hæftede sig ved er jo et kritikpunkt som egentlig er meget relevant og som jeg godt forstår at danske håndværksmestre har vendt sig imod nemlig det besynderlige at de som arbejdsgivere der bliver udkonkurreret af udstationerede arbejdere skal bidrage til en fond der kan dække løntilgodehavender som de her udenlandske virksomheder er skyld i jeg forstår meget godt at det var det som herre henning hyllested hæftede sig ved i den diskussion men jeg gjorde opmærksom på i et af mine indlæg

var det vi skulle tage stilling til i den fond det gør vi i dag og det har vi gjort med enhedslistens sædvanlige principielle begrundelse at hvis der er nogle forbedringer de være sig nok så små og der ikke er nogen forringelser for arbejdernes vilkår i et lovforslag så stemmer vi for

tænke selv vi kan jo ikke deponere vores beslutningskraft hos nogle der befinder sig uden for folketinget men vi er nødt til at tænke selv for det er os der skal trykke på den grønne knap og her beskæftiger vi os altså med implementeringen af en lovgivning fra eu der klart og tydeligt siger ja i må gerne indføre et kædeansvar og da enhedslisten går varmt ind for at indføre et kædeansvar ved lov

simpelt hen er for dårligt at man ikke benytter sig af den mulighed og på det punkt er det rigtigt

at alternativet er værre nemlig det at der skulle indføres et kædeansvar i danmark hvilket ville være et brud med den måde

lovgiver om løn

vi har ikke taget endelig stilling til hvordan vi vil forholde os til det endelige lovforslag og det skyldes at vi synes at det godt kunne have været skruet sammen på en lidt smartere måde vi synes det er problematisk at der er arbejdsgivere og virksomheder uden for byggeriet

udstationeringsfonden på lige fod med arbejdsgivere

vi synes at der skulle indføres en eller anden form for differentiering i en anerkendelse af at det ikke virker rimeligt

brancher og virksomheder der ikke har noget med byggeribranchen at gøre

betydelig mere positive over for lovforslaget tak

kædeansvar og derfor stemte vi også for enhedslistens forslag om det her den anden dag men når vi ikke kan få det stemmer vi trods alt for en fond

i trepartsforhandlingerne

de spørgsmål der også er rejst af df og s og ikke mindst hvad med dem der ikke

af en overenskomst så det glæder vi os til

at arbejde videre med i udvalget men alternativet

retstilstand tilpasningen som der er lagt op til synes vi er ok lovforslagene vil også rette lidt op på nogle skævheder blandt andet forbedringer inden for rut

sf synes at at lo peger på nogle områder som vi vil se nærmere på under udvalgsarbejdet

har taget initiativ til et forsøg på at løse den udfordring som burde være løst for mange år siden især siden udvidelsen af eu i to tusind og fire er vi jo jævnligt stødt på de her problemer med at få pengene hjem når udenlandske firmaer er rejst fra regningerne vi synes måske det er et lidt forkølet forslag men ikke desto mindre dog et forsøg på at gøre noget

det været sådan at firmaejerne har grinet ad os hele vejen til bankerne i warszawa bukarest og vilnius

vi skal have snor i dem eller måske mere rigtigt vi skal have kæde i dem vi synes egentlig ikke at lovforslagene er særlig imponerende men de er trods alt bedre end ingenting

er grundlæggende til gavn for danmark og for dansk erhvervsliv men retten til fri bevægelighed må ikke blive en genvej til at

omgå eller misbruge reglerne og dermed til at udsætte de virksomheder der har ordnede forhold for unfair konkurrence håndhævelsesdirektivet har til formål

udstationeringsreglerne implementeringen af direktivet skal styrke indsatsen mod misbrug og omgåelse indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet er en klar prioritet for regeringen og derfor er jeg også meget tilfreds med

førstebehandler to lovforslag der skal understøtte netop denne indsats det har været vigtigt for regeringen at håndhævelsesdirektivet implementeres i overensstemmelse med den danske model

jeg også meget tilfreds med den støtte

og at det ene af lovforslagene lov om arbejdsmarkedets fond for udstationerede direkte bygger på et fælles forslag fra lo og

udstationeringsloven bygger vi videre på rut registeret og udstationeringsreglerne vi iværksætter en indsats der skal imødegå brugen af postkassevirksomheder for det er ikke meningen med udstationeringsreglerne at virksomheder omgår reglerne på arbejdsmarkedet på denne måde lovforslaget indfører desuden nye oplysningskrav i rut registeret så en udenlandsk tjenesteyder fremover skal oplyse om lønmodtagernes socialsikringsforhold og om hvervgiver i danmark lovforslaget om arbejdsmarkedets fond for udstationerede er det danske svar på håndhævelsesdirektivets krav om kædeansvar med fonden har

parter fundet en løsning der understøtter den danske model

og den centrale rolle som

kollektive overenskomster og det fagretlige system har i danmark regeringen ønsker ikke at der skal lovgives om kædeansvar eller mindsteløn hvilket arbejdsmarkedets parter også løbende har afvist den foreslåede fondsmodel

og styrken af den danske model når parterne i fællesskab præsenterer brugbare løsninger også når vi skal implementere eu retlige krav med fonden sikrer vi udstationerede lønmodtageres krav på løn som fastslået ved fagretlig behandling fonden er opbygget af ordinære bidrag fra alle virksomheder med ansatte der arbejder i danmark og med ekstraordinære bidrag fra de virksomheder der medfører træk på fonden disse forhold giver de rette incitamenter til at understøtte ordnede forhold på det danske arbejdsmarked det er regeringens vurdering at

fondsmodellen samlet set er den mindst indgribende måde at implementere håndhævelsesdirektivets krav om kædeansvar på i danmark og dette er både lo og

i endelig sørger vi for med de foreslåede ændringer i arbejdsretsloven

at det fornødne grundlag for fondens inddrivelse i udlandet er til stede jeg håber på bred opbakning til lovforslagene og ser frem til den videre behandling i

for mange år siden har udviklet rut registeret har bygget på transparens og klarhed og registrering så er det for at værne om arbejdsmarkedets parters aftaleret som man også gør i andre nordiske lande for at sikre at der er en motivation for lønmodtagerne til at organisere sig

hæftelsesansvaret er bygget op over et hæftelsesgrundlag der ligger inden for nogle rammer der er skitseret i udstationeringsdirektivet det er det der er meningen med det hele så der er lighedstegn imellem hæftelsesansvaret og kædeansvar

lovbestemt mindsteløn eller almengøring og derfor skal man passe rigtig meget på her falder man i og lægger op til at der skal være lovbestemthed på en del af område så klapper fælden så har man undermineret

tror jeg tilbage i halvfemserne på et tidspunkt hvor tyskland

tydeligt står at kædeansvar er i orden det

vis eus løsning er lovbestemt mindsteløn eller almengøring danmarks og til en vis grad sveriges løsning er at give arbejdsmarkedets parter rum til selv at definere disse forhold med den konsekvens at man ikke kan lave lovbestemt kædeansvar for lønelementerne

blev forringet af venstre og dansk folkeparti og jeg stod hernede i salen og tordnede imod det i årevis kæmpede jeg og

i regering for både midlertidige og mere permanente løsninger for de mange danskere der havde set deres dagpengemuligheder væsentligt forringet og jeg har siddet med om bordet til de forhandlinger der nu udmøntes i det forslag vi behandler her i dag jeg har lyttet diskuteret forhandlet og nogle gange også fået skældud i de rigtig mange timer og stunder jeg har tilbragt med at diskutere dagpenge det tror jeg gælder for mange

i årenes løb har én ting stået fuldstændig klart for mig grundlæggende handler det her om tryghed tryghed for at der kan komme mad på bordet selv om man mister sit arbejde tryghed for at ungerne kan holde børnefødselsdag tryghed for at livet går videre og levestandarden kan opretholdes tryghed for at arbejdslivet ikke er hele livet og at det ikke skal have store økonomiske konsekvenser hvis man skulle være så uheldig at blive ramt af arbejdsløshed den tryghed er en del af det gode liv og det gode samfund vi har skabt i danmark og det gavner ikke bare lønmodtagerne trygheden er nemlig en del af vores flexicuritymodel og er man i tvivl om hvor gavnlig den er for virksomhederne for arbejdsmarkedet for samfundet som sådan

man med fordel læse arbejderbevægelsens erhvervsråds store temanummer om netop den danske flexicuritymodel

model vi skal værne om og det mener

vi gør med denne dagpengeaftale dette lovforslag vil gøre dagpengesystemet mere trygt

i tvivl om to tusind færre falder ud flere tusinde bliver længere tid i systemet og færre falder over på supplerende dagpenge jeg vil ikke gå i detaljer her men særlig den fleksible forlængelse af dagpengeperioden og beskæftigelseskontoen er klare fremskridt derudover har vi landet en rigtig god aftale i forhold til supplerende dagpenge i forhandlingerne fandt vi nogle penge uden for systemet og resten har vi finansieret igennem blandt andet dimittenders dagpenge det mener vi er en rimelig prioritering

de rammer der var man kan ikke ændre dagpengesystemet over natten det må være konklusionen på de seneste mange års diskussion

de regler vi nu står tilbage med fylder rigtig mange sider lovtekst det er komplekst det er tungt men det er utrolig vigtigt

glad for at ministeren

er gået i gang med at gennemskrive og forenkle til en let og forståelig version af reglerne

er helt centralt og det tror

er derfor på sin plads at takke dagpengekommissionen

store grundige og vigtige forarbejde

også gerne takke ministeren og de forhandlingsparter

de mange embedsmænd der har ydet en rigtig stor

støtte til det her arbejde også

for socialdemokratiet og mig selv har det været centralt at få genskabt den tryghed der blev slået i stykker i to tusind og ti og det mener jeg vi gør med dette forslag men socialdemokratiet

på dagpengeområdet skulle nogen af højrefløjens partier få en eller anden idé om at forringe forholdene for landets dagpengemodtagere for eventuelt at skaffe penge til skattelettelser

bare skattelettelser så siger vi selvfølgelig klart nej jeg mener at vi skal følge det her arbejde grundigt til dørs

sekstentusinde og femhundrede der mistede deres dagpengeret det her forslag

mener ordføreren virkelig at man nu har genskabt trygheden

det er da en tryghed for rigtig mange mennesker som enhedslisten åbenbart ikke vil være med til at skabe tryghed for

men det vil vi socialdemokrater gerne den anden tryghed er at

folketingsvalg og det er da også en tryghed jeg synes er værd

synes jeg er en sørgelig konklusion når man tænker på

dagpengeforringelser det er rigtig sørgeligt det korte af det lange er jo at socialdemokraterne nu har givet vk partierne vetoret sådan at socialdemokraterne er afskåret fra at forbedre loven på de to punkter medmindre man opsiger

fingeraftryk på det så om herre henning hyllested mener de samme negative ting om fagbevægelsen skal han så gøre

har været med har vi jo også været med til at forbedre vi har forbedret det for en del

folk på supplerende dagpenge vi har fået færre karensdage

enhedslisten har lænet sig tilbage og ikke har villet gøre noget som helst

et rigtig dårligt system og det er det system man er med til at

cementere nu det dårlige dagpengesystem

betyder det noget for det mennesker af kød og blod som rent faktisk bliver i det her dagpengesystem og jeg synes sådan set at enhedslisten og alle andre burde være med til det her og derfor kan jeg godt være stolt over

sådan set også dermed får et bedre liv

kunne have lavet om i den tid de havde magten men lad

tilsluttet sig det er et forlig der

fik en aftale om dagpenge der ikke i tid

blive ændret her har vi en aftale der kræver at forligspartierne

skal være enige hvis der skal ske ændringer

års dagpengeperiode kan optjene

det er da ret positivt så vil jeg lige

vil faktisk benytte mig af muligheden til at komme med en opfordring til min kollega fra liberal alliance og måske også til konservative der er i hvert fald tre punkter som jeg ikke lige har forståelse for

i liberal alliances interesse at blokere for op til efter et

løbende genoptjening af retten til supplerende dagpenge indførelse af fleksibel genoptjening op til tolv uger med ret til supplerende dagpenge og hjemsendelse og arbejdsfordeling

på supplerende dagpenge i sidste ende

det faktisk arbejdsgiverne komme til at gå ud over fordi de kan komme til at

for eksempel ikke kan blive undtaget fra varighedsbegrænsning på grund af hjemsendelse og og den slags

jeg vil opfordre min kollega herre joachim b olsen

vente til efter et valg jeg ved godt at herre joachim b olsen selvfølgelig er i sin fulde ret

er bundet af et andet forlig men man kan altid komme

med en opfordring det ville hjælpe gevaldigt

jeg at med det samarbejde vi har haft

ministeren men også med det gode samarbejde med embedsmændene

i den forbindelse jeg tror vi skal være

både lønmodtagere og arbejdsgivere at nu

at vi skal have rettet men så sætter vi os selvfølgelig

selvfølgelig den aftale som vi selv

til er

aftalen i juni to tusind og fjorten nedsatte den daværende regering

og radikale venstre en kommission som skulle komme med samlede anbefalinger til et moderniseret

dagpengesystem og i efteråret to tusind og femten fremlagde dagpengekommissionen så sine samlede anbefalinger til et bedre dagpengesystem tre dage senere den toogtyvende oktober kunne aftalepartierne fremlægge aftalen om et tryggere dagpengesystem

på anbefalingerne fra dagpengekommissionen med lovforslaget i dag stiller vi klare beskæftigelseskrav hvor vi styrker incitamentet til at tage et arbejde trygheden skaber vi blandt andet ved at forbedre vilkårene for der har svært ved at finde et længerevarende job

at tage de kortvarige job også til en lavere løn lovforslaget som udmønter aftalen indeholder en række ændringer i dagpengesystemet

som har været nødvendige for at vi igen

ændringerne er derudover med til at sikre den mobilitet og tryghed som vi har brug for på det danske

det sker blandt andet ved at ændre reglerne for genoptjening fremover vil retten til dagpenge blive behandlet i timer frem for uger og således skaber vi en nødvendig fleksibilitet i systemet da man hurtigt kan genoptjene retten til dagpenge ved også at tage kortvarige job til en lavere løn dermed kan beskæftigelse være med til at sikre at ikke så mange

efter at den ordinære dagpengeperiode på to år er afsluttet ydermere skal en ny satsberegning en ændret dimittendsats og en række andre ændringer i dagpengesystemet være med til at forbedre og skabe ro om

dagpengesystemet igen så med det her lovforslag i dag skaber vi et nyt dagpengesystem hvor mobilitet og ro på arbejdsmarkedet sikres gennem nødvendige ændringer og på den baggrund

så skal jeg hilse fra radikale venstre og sige at de også støtter op om dette lovforslag den radikale ordfører kunne desværre ikke være til stede under lovbehandlingen i dag

ordføreren bekræfter for der er nogle der ligesom giver indtryk af at man

at med sin tilslutning til det her forlig

bundet sig til grundelementerne i vkos dagpengereform nemlig en nedskæring af dagpengeperioden fra fire til to år og en fordobling

på dagpengereformen fra to tusind og ti hvor vi nu har en dagpengeperiode på to år

fra to tusind og ti men det er også korrekt når partierne dansk

kan man sådan set med arbejde få forlænget sin mulighed for at være på dagpenge det er jo synes jeg hvis man ser

i øvrigt også i partierne der står bag det her

føre ind i dagpengesystemet det er da en klar række af forbedringer som skaber et tryggere dagpengesystem og det

fire og tyve timers ordinært arbejde for at genoptjene retten til dagpenge

det er jo lige nøjagtig de to ting der er årsag til at mere end halvfjerdstusind har mistet deres dagpengeret sidste år mistede sekstentusinde og femhundrede deres dagpengeret der er intet der tyder på at beskæftigelsessituationen vil ændre sig afgørende i de kommende år derfor maler jeg desværre ikke fanden på væggen når jeg siger at mindst titusind årligt vil miste deres dagpengeret som følge af det her lovforslag

forsigtigt skøn

tror ikke selv på at der vil være mere end to tusind der kan undgå at miste deres dagpengeret

trygt system for dem der mister dagpengeretten nej tværtimod de midlertidige lappeløsninger arbejdsmarkeds og kontantydelsen

udløber og det betyder at endnu flere af dem der mister deres dagpengeret

også vil miste deres forsørgelse ovenikøbet

bliver de så lige ramt af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen man kalder det trygt det er det ikke det er et utrygt system man har skabt for mere end titusind mennesker solidarisk er det heller ikke der er forbedringer det har vi aldrig bestridt der er mulighed for forlængelse af dagpengeperioden hvis du kan skaffe dig tilstrækkelig mange timer og du har den rigtige indtægt der er forbrug af dagpengeret som opgøres i timer klart fremskridt men det er jo altså de ledige selv der først og fremmest betaler for de her forbedringer og det gør de gennem lavere dagpengesatser til enlige dimittender det er helt op til toogtyvetusinde

som kan koste op til to tusind fem hundrede

det sker ved at straffe langtidsledige ekstra hårdt ved at fratage dem en måneds dagpenge den form for ansvarlighed vil vi gerne være fri for i enhedslisten det beskæftiger vi os ikke med

for i år spares tre milliard kroner på dagpengekontoen de penge skal selvfølgelig tilbage til de ledige så vi kan få det trygge dagpengesystem i hele sin indretning

rammer det her lovforslag de timelønnede med den lave løn og de kortvarige ansættelsesforhold det sandsynlige er at de nye regler vil føre til at færre lavtlønnede får mulighed for at optjene dagpengeret men det er jo også en måde at spare penge på for at føje spot til skade

der i lovforslaget indført lavere satser for endnu flere grupper end beskrevet i forliget unge ufaglærte under fem og tyve år ledige i løntilskudsjob og værnepligtige uden børn

at nævne nogle af striben af nye forringelser der ligger ud over det man har aftalt helt absurd er det for dem på supplerende dagpenge når de har

mister de en hel måneds dagpenge hvis de har blot en dags arbejde det er en ringe trøst at det først træder i kraft efter næste folketingsvalg vi skal jo nok få tudet ørerne fulde af at nu har vi et langt mere fleksibelt og gennemskueligt system der forbedrer mulighederne og blablabla prøv at læse a kassernes samvirkes høringssvar de mener tværtimod at der er tale om endnu mere bureaukrati at det bliver endnu mere uigennemskueligt at de ledige får meget vanskeligere ved at gennemskue om de egentlig får det de har ret til a kassernes samvirke frygter ovenikøbet at den nye månedsbaserede model kan føre til en væsentlig lavere dagpengesats for de lavtlønnede hvis de i perioder ikke er i stand til at finde fuldtidsarbejde i forvejen er det jo sværere for denne gruppe at optjene dagpengeret end for andre som ligger over det loft man skal nå konklusionen er at vi må fortsætte kampen for et trygt og solidarisk dagpengesystem konklusionen er desværre også at den kamp er blevet meget sværere bundlinjen er jo at socialdemokraterne har bundet sig

for noget bedre skal de opsige forliget inden næste folketingsvalg men vil de det det er der ikke noget der tyder på efter dagens debat

jo utroligt når man tænker på hvor markante socialdemokraterne var

glemt er også dansk folkepartis løfter om en halvering af genoptjeningskravet der er ikke meget hjælp at hente hos de to partier hvorfor er denne kamp så vigtig for lønmodtagerne det handler jo ikke kun om de mange tusinde der bliver ramt det handler om trygheden for alle lønmodtagere og vi ved godt hvordan det går hvis alle lønmodtagere er bange for

konklusionen er at

presse på fremover for at få nogle grundlæggende forbedringer som må bestå i en to årig job og uddannelsesgaranti vi vil gøre vores vi starter med at stemme imod dette lovforslag så vi har friheden til at kritisere det hver eneste gang

mange timer vi har brugt på det

et mere logisk og gennemskueligt

dagpengekommissionen fortjener stor ros for det arbejde de leverede så der er bestemt gode ting i det der er mange ting i det som jeg ikke vil komme ind på nu men

ved det nye dagpengesystem men vi kan ikke

at det her helt overordnet strider mod det

der er behov for desperat behov for i danmark lige nu nemlig at vi laver reformer som øger beskæftigelsen

ikke det vil mindske beskæftigelsen

selv med otte hundrede og det vil øge de offentlige udgifter strukturelt med tre hundrede million kroner om året vi har brug for det modsatte vi har haft meget lav økonomisk vækst i danmark de sidste tyve år vi er en lavvækstnation på et lavvækstkontinent det er vores

at vi ikke er i stand til at skabe velstand i noget nævneværdigt omfang det var det der burde være blevet prioriteret som nummer et

et nyt dagpengesystem

en historisk mulighed for at lave et dagpengesystem hvor man på den ene side bevarer en en sikkerhed for lønmodtagerne men på den anden side også øger beskæftigelsen og der var masser man kunne have taget fat på man kunne for eksempel have afskaffet dimittendsatsen i dagpengesystemet

det eneste land af alle højtudviklede velfærdssamfund som har en dimittendsats altså dagpengesystemet er en forsikring mod tab af lønindkomst og alligevel har vi et system hvor studerende kan gå direkte fra deres studier og ind i dagpengesystemet i øvrigt uden at have været med til at betale til det det giver ikke nogen mening det her er jo friske unge mennesker som lige er blevet uddannet de skal selvfølgelig ikke ind i overførselsindkomstsystemet som det første

færdige med deres uddannelse det er helt

havde det øget beskæftigelsen med seks tusind personer

havde forbedret de offentlige finanser med tre milliard

brugt på andre gode ting vi kunne også

det lyder måske ekstremt i dansk kontekst men så havde vi haft en dagpengeperiode der havde været på længde med dagpengeperioden i de højtudviklede velfærdssamfund der ligger omkring os det havde øget beskæftigelsen med toogtyvetusind personer og forbedret de offentlige finanser med seks

reduceret den højeste dagpengesats i verden også når man korrigerer for

beskæftigelsen med trettentusind de her tiltag ville have gjort danmark til et rigere og mere velstående land det havde betydet at der var færre på offentlig forsørgelse og flere i beskæftigelse og det er det vi har så desperat brug for i danmark havde vi været ansvarlige i det her folketing

det det vi først og fremmest havde adresseret men i stedet

en intern kamp som kom til at overskygge det som er det rigtige at gøre for danmark nemlig at lave reformer der øger beskæftigelsen vi kan ikke støtte det her

sammenhæng mellem det så spørger jeg bare herre joachim b olsen hvorfor så gå ned

dagpengeperiode hvorfor ikke fjerne den helt hvorfor ikke helt fjerne muligheden for at være arbejdsløshedsforsikret

ifølge herre joachim b olsens regnemaskine medføre at ethundrede og femogtyvetusind mennesker

kommer i arbejde så jeg forstår ikke den der underlige tilbageholdende tilgang

har og der synes jeg tallene taler deres tydelige sprog vi har en højere andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på overførsel end man har i de omkringliggende velfærdssamfund sverige norge tyskland england holland og så videre de er alle sammen højt udviklede velfærdssamfund det er ikke samfund

det er samfund hvor der er sikkerhedsnet

de har sjovt nok også alle sammen udsigt til en højere økonomisk vækst end os blandt andet fordi de har

der konstaterer jeg så at de omkringliggende højt udviklede velfærdssamfund

som også har dagpengesystemer har valgt en en årig periode har valgt lavere kompensationsgrad og så videre det kunne vi måske også gøre og stadig væk have et sikkerhedsnet men samtidig få flere i beskæftigelse det er det vi har brug for fordi vi har udsigt til meget lav økonomisk

så falder ned på det halve i indtægt det er de færreste der kan klare det jeg ved godt at

har man jo klaret det ved at millioner af mennesker arbejder under de såkaldte minijobs via hartz reformerne og det er jo jobs hvor man faktisk ikke kan opretholde en fuld

der er jo muligheder for hvis man har en høj løn

så man får en højere dækningsgrad det synes jeg er et fint tilbud men hvis man ser på en meget stor andel af dagpengemodtagerne

arbejder du til de mindstelønninger som er aftalt af arbejdsmarkedets parter

får du det samme udbetalt når du er på dagpenge som når du arbejder til mindstelønnen det er da ikke hensigtsmæssigt at vi har et dagpengesystem som undergraver de aftaler som er indgået af arbejdsmarkedets parter ved at sige at det da godt

kan man også konstatere at de grupper som har en meget høj kompensationsgrad altså over firs pct har en betydelig lavere beskæftigelsesgrad end de grupper som har en lavere kompensationsgrad så det virker i den virkelige verden uanset hvad enhedslisten

det her lovforslag hvor vi cementerer at nu er der kun to

altså yderligere ned i indtægt så i løbet af to tre fire år kan det her være en meget meget voldsom

dagpengesystem som tager højde for den udvikling der sker på arbejdsmarkedet

stedet for i uger er kærkomne tiltag

selvfølgelig kvitteres for

med i forliget vi ser det som en slags garant for at der ikke

førstkommende lejlighed for at

omvendt håber vi ikke at det at s er med betyder at det her dagpengeforlig skal vare i hundred år vi mener nemlig at der er

for forbedringer i alternativet havde vi ønsket at man havde udnyttet den her mulighed til at skabe nogle nye visioner og muligheder i beskæftigelsesindsatsen

brugt den her reform til at gøre livet lidt lettere for iværksættere på dagpenge

gjort det mere attraktivt for dagpengemodtagere at arbejde frivilligt og måske endda optjene ret til dagpenge gennem seriøst frivilligt arbejde

et beskæftigelsessystem der bygger på tillid og motivation i

forslag om at ledige iværksættere skal kunne få firs procent af dagpengene i iværksætterydelse i to år det kunne være med til at gøre ledigheden til en slags rugekasse for nye ideer og skabe iværksættersubkulturer blandt de ledige hvor ideer udvikles og nye virksomheder kan komme i gang det er mig lidt en gåde at flertallet bag den her reform ikke er mere visionære når det handler om at bruge dagpengereformen til at skabe yderligere innovation og iværksætteri i danmark vi har muligheden for

til jobskabere og alligevel ønsker man at fastholde dem som arbejdsløse jobtagere i reformen savner vi også at man ser på hvordan ledige kan få mere anerkendelse for det frivillige arbejde de gør kan vi skabe

levere et kæmpe bidrag til lokalsamfundet kunne vi måske frede dem i en periode hvor de med frivilligt arbejde skaber en værdi i lokalsamfundet og samtidig tilegner sig læring og erfaring som de kan bruge på arbejdsmarkedet kunne vi måske endda have drøftet om frivillige arbejdstimer på en

indføre mere tillid i beskæftigelsesindsatsen i danmark som er det land i verden hvor vi har mest tillid til hinanden og til systemet siger man til de ledige du gider ikke at arbejde hvis vi ikke tvinger dig til det så vi har en række kontrol og tvangsmekanismer der sikrer at man søger et bestemt antal jobs deltager i møder og aktivering

mister man støtten

stedet for at indføre et mere tillidsbaseret beskæftigelsessystem lægger man endnu et såkaldt incitament ind i dagpengesystemet nemlig karensdage

et citat fra præsentationen af dagpengekommissionen

jon kvist der fremlægger det geniale ved de såkaldte karensdage og jeg citerer du behøver kun at give et lille puf det at tabe noget opleves meget voldsomt for mennesker citat slut

de arbejdsløse har brug for endnu flere puf og så skal de opleve

som kontanthjælpsloftet netop har sat ned i støtte for at seks hundrede kan komme i arbejde man kunne undre sig over hvem

befolkningen der egentlig støtter at man fratager mennesker ansvaret for deres liv fordi de mister deres arbejde og uanset om man som borger i danmark støtter partier der støtter tvang og kontrol i et system der burde

sig om at få frataget ansvaret for deres liv hvis de selv blev ledige jeg kender ikke nogen hverken blå eller røde eller grønne vælgere

en sagsbehandler hvis de blev ledige derfor har denne dagpengereform også misset en meget stor mulighed for at give ledige danskere deres liv tilbage

et arbejde hvis man har mistet det eller arbejde frivilligt eller blive iværksætter

få folk vil nemlig gerne arbejde hvis der

faglige råderum i to tusind og

er jobs nok til alle i øjeblikket og det betyder at alt for mange jages rundt efter jobs der ikke findes det kunne man have lavet om på ved at tilføre beskæftigelsessystemet noget af den tillid som resten af det danske samfund er så kendt for at rumme så kunne man

de mange penge man bruger på kontrol til at gøre kvaliteten i tilbud om opkvalificering jobtræning og personlig udvikling så god at mennesker

vej og man taler endnu mere om incitamenter

en slags politisk nysprog for tvang derfor kan alternativet ikke stemme for reformen vi kan ikke sætte vores underskrift på en aftale

i det land i verden som er verdensmester

en genoptjening under seks måneder til noget som helst

faktisk mulighed for at få længere tid altså op til en år mere på på dagpenge er det ikke korrekt at det er

det sidste hele den der ting med de selvstændige er jo

sige hvad man vil og koble sig på

og arbejder med lige præcis hvor det ender kan jeg jo ikke vide

for nu kan partierne ihærdigt forsøge at kaste jord på debatten så den ikke hele tiden pibler frem

der burde blive stillet mere til ansvar for et dagpengesystem der lader de svageste i stikken

men hvad er så det vigtigste hensynet til udsatte politikere der febrilsk

det her jammerlige forlig eller de udsatte ledige

sf mener at mennesker der er sparket ud af a kasserne har brug for en hjælpende hånd så de ikke synker længere ned i kviksandet halvfjerdstusind mennesker har allerede fået sparket og hver eneste dag oplever arbejdsløse at blive spændt fast i katapultsæderne så de kan blive skudt ud af a kasserne ud i usikkerhed og utryghed ja det er godt

to tusind færre arbejdsløse vurderes til at blive skudt ud men det er da godt nok en fattig ambition når der fortsat vil være tusinder der sættes uden for døren der er også andre gode skridt nemlig den fleksible optjening og en ny satsberegning men de fordele fordamper så hurtigt som dug for solen på en sommermorgen for regningen betales af dimittender og karensdage og ved mere bureaukrati et bureaukrati der allerede i dag omfatter op mod femogtyvetusind sider når man skal håndtere a kasserne

at socialdemokraterne har

at lade sig tage som gidsel

at se det parti der tidligere

andre kæmpede for et bedre dagpengesystem nu blive lagt i benlås af de borgerlige

og jeg synes at lovforslaget er en ynk som først og fremmest skal være det lille palmeblad som skal skjule ulykkelighederne men det er ikke stort nok til at partierne kan gemme sig

danmark har brug for et dagpengesystem der giver tryghed det skal kort sagt være nemmere at komme ind og sværere at blive smidt ud et system der sammen med massive investeringer i voksen og efteruddannelse vil skabe den fleksibilitet

igen vil jeg takke for behandlingen af lovforslaget og jeg ser frem til en god udvalgsbehandling

det foreslås at hvis man har mistet retten til supplerende dagpenge men stadig væk har dagpengeret så er man i den situation at hvis man får en dags arbejde

mister man hele den måneds dagpengeret hvis man er så uheldig at have to dages arbejde hvor den ene dag er i den ene måned og den anden dag er i den anden måned så mister man to måneders dagpengeret

den opfattelse jeg har fået af det er blevet bekræftet

forbedrede mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge det mener jeg er helt

jeg spørger hvad pokker er logikken i det

fremme kortere ansættelser småjobs og hvad ved jeg men på den anden side hamrer nogle gevaldige barrierer i for supplerende dagpenge som jo også er kortere ansættelser småjobs hvad det nu kan være er der ikke noget vildt selvmodsigende i det hvis det er rigtigt hvis herre finn sørensens opfattelse er rigtig vil ministeren så være med til at

ønsket at forringe deres situation men der sker omlægning af uger til måneder

så derfor vil jeg ikke afvise at der kan være en situation hvor der indtræder en ændring vi kigger på det og vi svarer skriftligt på det

ikke noget ønske om at forringe situationen for mennesker der er afhængige af det på grund af disse hyppige jobskifter eller varierende

mennesker men dog ret meget for de få var at man havde mulighed for at sige nej til

såsom operationer man var utrygge

med elektrochok lykkepiller og andre lignende historier som

ændringen i to tusind og tretten gjorde så at man kunne sige nej til disse behandlinger uden at miste sine sygedagpenge og muligheden for at blive tilkendt fleksjob og førtidspension

var ret vigtigt for mange og også gav en vis tryghed man lavede dog en forsøgsordning på to år

blandt forligsparterne kunne vurdere situationen og de her to år er nu gået det har vist sig at fra første april og fjorten til første

samtidig har det vist sig at den kliniske funktion som skulle vurdere

sager ikke i høj grad har fundet yderligere forslag til behandling nu er forslaget så at man vil forlænge forsøgsordningen i to år for at vurdere om dette tal er retvisende og om det er stabilt samtidig med at man i stedet for en klinisk funktion kan bruge en sundhedskoordinator for at gøre processen mere enkel der skal ikke være nogen tvivl om at socialdemokraterne gerne så ordningen

da vi mener det er urimeligt at kræve disse behandlinger af mennesker hvis de er utrygge ved det det kan vi ikke byde nogen

i regering men omvendt synes vi også at det er fint at gøre tingene mere enkle og socialdemokraterne vil derfor støtte

at bedømme om det skal være en permanent ordning

ser vi gerne at det bliver en permanent

ordning men vi vil selvfølgelig lade forsøget køre videre

var med til at sikre at ingen borgere følte sig tvunget til en behandlingsform som de

forlænge det for en tre årig periode med henblik på i den periode at afprøve en en forenklet model og

konkret ud på at det er kommunens sundhedskoordinator frem for hele regionens kliniske funktion som skal inddrages når en borger ikke ønsker at modtage en given behandling

at afprøve den mere forenklede model i en periode og derfor vil vi gerne anbefale det her lovforslag så skal jeg hilse

ud i alle mulige mærkelige behandlinger der også koster penge det har man ikke engang medregnet her

der kan gøre ordningen permanent så kan vi jo få afklaret hvem der mener noget med det de står og siger her på talerstolen og hvem der bare sådan hælder lidt vand ud af ørerne

selvfølgelig det her lovforslag vi havde gerne set at det blev permanent men vi havde også gerne set at det blev mere vidtgående det er jo et fremskridt i tænkningen at man nu pludselig siger at borgeren

har noget indflydelse på sin egen sygdoms forløb og de behandlinger man kommer ud for den selvbestemmelse burde jo udvides til andre af de foranstaltninger man udsætter syge mennesker for i disse år i kraft af både sygedagpengelovgivningen og førtidspensionslovgivningen om ressourceforløb og arbejdsprøvning og huhej hvor det går

vi støtter meget gerne at mennesker der er syge og som ikke kan arbejde på grund af sygdom for manges vedkommende med et totalt nedbrudt helbred på grund af nedslidning eller arbejdsulykker

forløb de bliver udsat

fra enhedslistens side der ikke er til behandling her det kommer de den treogtyvende maj og så er det i hvert fald annonceret men det er så for at sige hvad vores holdning

kunne vi måske få afskaffet nogle af de her sindssyge praktikker hvor folk bliver bedt om at tage sengen med på arbejde og hvad man ellers udsætter mennesker for men vores utålmodighed hvad det angår skal selvfølgelig ikke afholde os fra at støtte et udmærket forslag som vi gerne ser

vi støtter også de andre elementer der er i forslaget

omberegning af sygedagpenge og den sproglige tilpasning og så videre så skal man måske lige holde øje med

helt konkret bliver udmøntet i

spørgsmål om og få afklaret og det er hvad er reelt økonomien i det her hvis man medtager det forhold at der er nogle sparede udgifter

de borgere som man accepterer

der skal inddrages når en borger ikke ønsker en anbefalet behandling

sådan at man kan evaluere dem og ikke bare automatisk gøre dem permanente

så har de også en tendens til at få deres eget liv

kalder man det solnedgangsklausul solnedgangsklausul og det synes vi

automatisk bliver taget op til

i den nye model hvis der skulle være et flertal i folketinget

til at tage imod en behandling som de ikke er trygge ved samtidig skal det afdækkes om der er andre behandlingsmuligheder det mener jeg er en god intention jeg er derfor tilfreds med at

partierne bag sygedagpengereformen har valgt at forlænge forsøgsordningen og at partierne bakker op om en

ordningen så det fremadrettet alene vil være kommunens sundhedskoordinator frem for hele regionens kliniske funktion der skal

afdække andre behandlingsmuligheder for den enkelte borger det mener jeg vil være en mere hensigtsmæssig måde at bruge ressourcerne på i og med

jo peger på at det kun er

muligt at pege på en anden behandling det foreslås at reglerne indføres som en midlertidig ordning i tre år det vil gøre det muligt at

afprøve den nye forenklede model i praksis inden vi tager endelig stilling til om ordningen skal gøres permanent for den øvrige del af lovforslaget vil jeg henlede opmærksomheden på at vi nu sikrer

som bliver indbetalt som ekstra bidrag på en

patient så her er det ikke bare et spørgsmål om økonomi det er også et spørgsmål om en tillidsrelation til patienten om der er andre relevante

det er sundhedskoordinatoren

den lægebehandling som bliver anbefalet og hvor der

om der er andre relevante behandlingsmuligheder

respekt for og bruge de her tre år til at kigge på